hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet det

lovforslag der får den virkning at personer som dømmes for dyremishandling eller grovere uforsvarlig behandling af dyr automatisk

er blevet dømt for dyremishandling eller grovere uforsvarlig behandling af dyr

har den pågældende en gang for alle vist sig

det er altså forslagsstillernes hensigt at der automatisk skal ske en frakendelse for bestandig ved førstegangsovertrædelser det er så i øvrigt en uændret genfremsættelse af et beslutningsforslag der blev fremsat i samlingen to tusind og ni til ti men som aldrig nåede frem til første behandling lad mig slå fast at regeringen

ind over for de personer som mishandler eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt

set enige med forslagsstillerne

hvor en overtrædelse af dyreværnsloven har så grov en karakter

for samfundet at tage helt særlige virkemidler i brug frakendelsen af retten til at beskæftige sig med dyr er sådan et helt særligt virkemiddel dyreværnsloven indeholder allerede regler om rettighedsfrakendelse i medfør af dyreværnslovens § ni og tyve kan personer der findes skyldige i mishandling eller grovere uforsvarlig behandling af dyr frakendes retten til at eje bruge passe slagte eller i det hele taget beskæftige sig personligt med dyr for bestandig eller for

en frakendelse foretages i praksis for to tre eller fem år eller for bestandig

pågældende ligeledes kunne frakendes retten til at beskæftige sig med dyr og det er retten der under hensyn til sagens samlede omstændigheder tager stilling til spørgsmålet om frakendelse i en række tilfælde vil en rettighedsfrakendelse reelt betyde at den pågældende hindres i at udøve sit hidtidige erhverv hvis personen for eksempel ejer

betyder en rettighedsfrakendelse at man fratager personen sin levevej og der skal ikke herske tvivl om at der kan forekomme situationer hvor selv en så vidtgående sanktion som en rettighedsfrakendelse kan være berettiget men en rettighedsfrakendelse bør kun komme på tale i de situationer hvor en samlet vurdering af alle sagens forhold gør det påkrævet

efter beslutningsforslaget skal personer der dømmes for dyremishandling eller grovere uforsvarlig behandling af dyr automatisk miste retten til at have med dyr at gøre

vil indebære at domstolene afskæres fra at foretage en vurdering af om en rettighedsfrakendelse nu også er berettiget i det konkrete tilfælde

med et eksempel fra retspraksis der var en sag fra to tusind og seks

der drev en svineproduktion blev fundet skyldig i grovere uforsvarlig behandling af dyr landmanden havde gennem længere tid ikke givet sine besætninger permanent adgang til frisk vand og en tilstrækkelig mængde halm herudover var inventaret nedslidt og syge grise var ikke blevet adskilt fra raske grise eller undergivet behandling under sagens behandling i landsretten blev det oplyst at landmanden havde efterkommet det påbud som han efterfølgende var blevet meddelt

også nedlagt svineproduktionen på den ene af de to gårde og moderniseret staldforholdene på den anden gård

herudover havde svinebesætningen været undergivet tilsyn af en dyrlæge hver måned uden at det tilsyn havde givet anledning til

idømte landmanden tyve dages betinget fængsel men fandt ikke grundlag for at frakende ham retten til at beskæftige sig med dyr hvis det foreliggende beslutningsforslag havde dannet grundlag for afgørelsen i den beskrevne sag så var den tiltalte blevet frakendt retten til at have med dyr at gøre for bestandig og retten ville ikke have haft mulighed for at tage hensyn til at landmanden havde afhjulpet de ulovlige forhold eller til de konsekvenser en

have gjort det med vilje for at blive

det forhold underbygger at det vil være uhensigtsmæssigt at indføre den foreslåede regel om automatisk rettighedsfrakendelse

i øvrigt oplyse at det følger af forarbejderne til en ændring af dyreværnsloven at anklagemyndigheden altid skal overveje om der skal nedlægges påstand om rettighedsfrakendelse

behandling eller mishandling af dyr jeg kan også oplyse at i sager om mishandling af dyr træffer domstolene som udgangspunkt afgørelse om frakendelse det er min samlede opfattelse at den foreslåede ændring er unødvendig og uhensigtsmæssig dyreværnsloven indeholder allerede i dag hjemmel til at frakende den

der findes skyldig i mishandling eller grovere uforsvarlig behandling af dyr retten til at beskæftige sig personligt med dyr for bestandig af gode grunde

beror det på domstolenes konkrete vurdering om en person skal frakendes retten til at beskæftige sig med dyr og kun på den måde sikres det at de særdeles indgribende konsekvenser for den pågældende som en rettighedsfrakendelse vil kunne indebære alene udløses i de tilfælde hvor det er berettiget med beslutningsforslaget ønsker

afskære domstolene muligheden for konkret at afgøre om den enkelte sags omstændigheder berettiger til at der skal ske en rettighedsfrakendelse det kan regeringen ikke støtte

hundeejer kastrerer sin hund med en

baggrunden for de kendelser som er faldet i de to sager det lyder jo unægtelig som nogle ganske bestialske og meget usympatiske måder at behandle dyr på må man unægtelig sige derfor

kunne finde at der burde være sket en frakendelse i sådan en sag men hvilke konkrete omstændigheder der har gjort sig gældende siden det som jeg må forstå det refereret her ikke har været tilfældet kan jeg

men vi som mennesker har muligheden

marsvin

så kan jeg ikke sige andet end at jeg ikke kan vide hvorfor det er som det er

det er jo også det loven giver mulighed for

mit synspunkt er blot at det at man automatisk for bestandig skal have frakendt retten

forhindre domstolene i at tage hensyn til sagens konkrete omstændigheder der kan jo også være tale om folk der i en periode måske har været psykisk syge

overvinder den sygdom og som dermed sagtens efterfølgende kan have med dyr at gøre der kan være mange omstændigheder

det er jo så forskellige forhold der gør sig gældende er det erhvervsmæssig drift

af større hold af dyr eller er det et enkeltstående tilfælde hvor et barn har mishandlet et dyr

nogle sager ligesom i så mange andre sager om overtrædelse af straffeloven og andet må sige at der er det fornuftigt at vi har et system hvor det er domstolene der tager alle sagens omstændigheder i betragtning

jeg har ikke nævnt et eneste økonomisk argument derfor er det ikke økonomiske argumenter

der er nogen økonomiske implikationer i det

tak for ordet herre formand

det beslutningsforslag

har vi jo forholdt os til tidligere det er faktisk en fuldstændig uændret genfremsættelse fra samlingen to tusind og ni

jeg vil gerne sige at

klart for os alle sammen tror jeg at dyremishandling er helt forkert fuldstændig uacceptabelt og noget som vi naturligvis må tage afstand fra det er naturligvis også fuldstændig uacceptabelt hvis der foregår vanrøgt af dyr husdyr i en bedrift hobbydyr eller et enkelt dyr hjemme på børneværelset det er fuldstændig uacceptabelt men beslutningsforslaget som

for os at se ganske enkelt for drastisk det er for firkantet og jeg synes at justitsministeren har givet en god og fyldig begrundelse for hvorfor det er for drastisk og for firkantet

en meget meget drastisk beslutning at den oven i købet skal foregå automatisk og være for bestandig er naturligvis også drastisk og vidtrækkende og det kan vi altså ikke støtte vi har i dyreværnsloven en rigtig god lov som også i § ni og tyve hjemler mulighed for

til at have med dyr at gøre i kortere eller længere tid vi er trygge ved den bestemmelse vi er også tilfredse med at domstolene skal afgøre disse spørgsmål og at man her har mulighed for at nuancere afgørelsen

som der jo er i praktisk taget alle sager det er en retstilstand og retssikkerhed som er en retsstat

derfor kan vi ikke støtte dette forslag men er ganske tilfredse med det retsgrundlag

gang på gang hører om sager hvor det er at dyr bliver udsat

så smertefuld og pinefuld og krank skæbne og hvor det er at de personer der har

små betingede straffe må vi bare i at de straffe bare ikke er

nok de sanktioner der følger med er ikke hårde nok

at vi ser en smule mere nuanceret på det her end forslagsstilleren gør jeg kan naturligvis ikke forholde mig til konkrete eksempler som forslagsstilleren drager frem her i dag det er også eksempler som vi tidligere har hørt men der er jo i øvrigt også forskel på at tale

strafferamme og så på at tale om det som dansk folkeparti foreslår

beslutningsforslag og som har med automatik at gøre som har med

udmåle en strengere men stadig mere nuanceret straf inden for en given ramme

beslutningsforslaget drejer sig om

at hvis en person driver en virksomhed hvor det er

avler mink en minkavler

sige jamen så mister vedkommende retten til overhovedet

løbet af et år fra fødevarestyrelsen det vil også være sådan at personer som er dømt for at have overtrådt dyreværnsloven ofte i kølvandet på dommen vil blive udsat for en række tilsyn og det er ganske berettiget synes jeg men hvad der skal være konsekvensen i

kan jeg jo ikke stå her og redegøre for det er domstolenes afgørelser der er i den nuværende dyreværnslov i § ni og tyve en mulighed for som jeg tidligere har nævnt at frakende personer retten til at have med dyr at gøre i kortere eller længere tid og vi synes at det er en hjemmel som er tilstrækkelig

samtidig med at jeg naturligvis gerne vil understrege at vanrøgt og dyremishandling er ganske forkasteligt og uacceptabelt og at man naturligvis skal skride

det har jeg også sagt adskillige gange heroppefra men ligefrem at lave en definition af hvornår der er tale om vanrøgt og dyremishandling vil vi lade dyrlæger og andre sagkyndige om men hvis herre christian h hansen har en

faglig funderet definition

på dette forkastelige fænomen jeg og resten af mit parti mener at vi som mennesker har et ansvar for at vi behandler vores dyr ordentligt udsætter man dyr for mishandling eller på grov vis behandler dem uforsvarligt

bør man naturligvis have begrænset sin

er der sket positive fremskridt rent lovmæssigt i to tusind og ni efterspurgte socialdemokraterne og sf samlet en mulighed for at domstolene under behandling af en sag om dyremishandling eller grov uforsvarlig behandling af dyr kan forbyde den mistænkte at eje bruge passe slagte eller i det hele taget omgås dyr indtil der er truffet en afgørelse i sagen domstolsafgørelserne trækker ofte ud og dermed kan mishandlerne nemt fortsætte deres forkastelige handlinger indtil dommen falder hvis ikke dommeren har mulighed for at

mistænktes adgang til dyr forslaget

vi skal strække os så langt det er muligt i forsøget på at komme dyremishandling til livs det foreliggende forslag har til hensigt at stramme yderligere op og jeg skal ikke afvise at der kan være et behov for det socialdemokraterne er således parate til i udvalgsarbejdet at granske spørgsmålet nærmere det må være afgørende at vi kigger på den nuværende anvendelse

hvor det har fundet sted jeg vil dog fastslå at socialdemokraterne ikke kan støtte det aktuelle beslutningsforslag vores afvisning skyldes at vi ikke kan

at der indføres en automatik der fratager domstolene muligheden for at lave konkrete skøn i de enkelte sager et sådant tiltag udhuler retssikkerheden i det danske samfund det skal derfor fortsat være op til domstolene i hvilket omfang retten til at omgås dyr skal fratages og i givet fald i hvor lang tid det skal ske socialdemokraterne vægter retssikkerheden meget højt og vi har stor tillid til at domstolene udmåler straffene i det omfang det er nødvendigt vi kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget der i vores optik udhuler domstolenes legitimitet

en ændring af dyreværnsloven på det her punkt

så samtidig siger at man er tilfreds med

anvendelsen af § ni og tyve sker i for lille omfang så er det klart at vi også gerne vil kigge på om

skærpe på det område vi vil altså ikke ændre på måden domstolene beslutter på

der

udbede sig nærmere detaljer om det

går også ud fra at forslagsstillerne er indforstået med

er tale om væsner som hverken kan sige til eller fra og som er meget sårbare jeg er rigtig glad for at vi trods alt er kommet et skridt videre med den her dagsorden nemlig idet der er mulighed for

retten til at have dyr at gøre det er rigtigt at det er noget der

det kom i forbindelse med hundeloven og det

sager i pressen hvor man tænker at det er helt vanvittigt at folk har fået tilbageleveret deres dyr eller fortsat kan have med dyr at gøre

jeg ser meget positivt og velvilligt på det her forslag

de indvendinger som justitsministeren er kommet med vi kan ikke afvise at der kunne være basis for at vi får set på lovgivningen og får lavet nogle opstramninger men jeg synes faktisk at det skal ske på et oplyst grundlag jeg kan forstå at

på nogle sager som virker åbenlyst groteske og jeg synes faktisk

for noget her i dag men lad os dog få undersøgt de sager

om der ikke er og hvad der er årsagen til at der ikke er hvis det er indlysende at der burde

om der virkelig skulle være basis for at vi fra folketingets side bestemmer at vi skal være hårdere og mere stringente i de her sager hvis der er noget om snakken

at kunne bringe den her debat et skridt videre

bare lige et par slutbemærkninger jeg synes det er lidt interessant når ministeren siger

frakende folk retten til at udøve deres erhverv det er jeg meget enig i specielt hvis det skal være for bestandig men man er faktisk ret hård fra folketingets side når det handler om lastbilchauffører der er det også mange gange et skridt man tager så det er jo ikke noget vi

lastbilchauffører

det har vi set har været rigtig rigtig problematisk og derfor skal vi måske også være lidt forsigtige

lige præcis det her lovforslag men lad os have

han vil være indstillet på at lave en gennemgang af de sager der har været på det her område og af hvor der er blevet frakendt retten til at have med dyr at gøre og hvor der ikke er så vi kan finde ud af om der faktisk

dyr at gøre hvis man bliver dømt for at have mishandlet dyr

som der også står i bemærkningerne til

knytte næsten de samme kommentarer til forslaget som jeg gjorde på daværende tidspunkt

sympatisk tankegang at man på denne måde stiller sig på dyrenes side

at folk der ikke tager ordentligt vare på deres dyr skal have en straf der svarer til den udøvede udøvede handling

vi i det konservative folkeparti ikke stå inde for der kan være tale om forskellige forhold der fører til at dyr bliver

uforsvarligt det kan være en psykisk lidelse det kan være uvidenhed eller andre forhold der gør sig gældende jeg er af den opfattelse at såfremt der er forhold

være helt forkert at fratage personer retten

der er særlige forhold der gør sig gældende kan man allerede med den gældende lovgivning blive frakendt retten til at have med dyr at gøre for bestandig så allerede nu er der

dækning på området det konservative

vi har fået til netop det her

at høre nærmere om de her mange mishandlingssager vanrøgtssager kunne man også kalde

også kunne skrides ind over for det jeg ved også at man i branchen har et utrolig stort fokus på at man får fat i de mennesker som ikke forstår at leve op til det kodeks

har med levende dyr og dermed også mink at gøre der er ingen heller ikke det konservative

der nogen sinde vil forsvare mishandling og vanrøgt

så er det vel en blåstempling af at selv om man har gjort det her

så skal man selvfølgelig ikke have med de dyr at gøre men jeg siger også at derfra

sige at det skal være for bestandig og det er vi ikke med til

være så mange grunde til at man på

har evnen til at have med dyr at gøre

ikke have med de dyr at gøre på det gældende tidspunkt

af psykiske lidelser som der også er blevet talt om og det kan være

kan være mange ting som gør at man på et tidspunkt ikke kan tage ordentlig vare

dyr vanrøgt kan også være at man ikke sørger for at det får noget at spise får sin motion eller noget at drikke der kan være rigtig mange mange ting som gør at man ikke tager ordentlig vare

dårligt i sit liv det skal ikke medføre at man på et senere tidspunkt ikke må have med

hvis man fratager forældrene retten til at have et barn har man jo heller ikke gjort

forældrene i at få et nyt barn og hvis det er sådan at

til at tage sig af når vi har en konkret sag

fuld tillid til at de mennesker og det gælder når det har med dyr at gøre og det gælder når det

at man hvis man er ude i noget

er et meget stort indgreb i den menneskelige frihed som jeg ikke vil være med

ord omkring det her forslag

det er jo et forslag som ikke er blevet førstebehandlet og derfor kan man sige at det er udmærket at vi nu får taget fat på det jeg skal så også

lige tage en sætning ud fra den ordførertale

at nogen kan behandle dyr og mishandle dyr er forfærdeligt og uforståeligt dyr er som også andre har været inde på i vores varetægt og prisgivet menneskers behandling og det er helt uacceptabelt hvis dyr ikke behandles ordentligt

har derfor også en lov der tager hånd om at at værne om dyrene nemlig dyreværnsloven

kan så diskutere om den lov er god nok og tidssvarende nok vi kan ikke gå ind for beslutningsforslaget som det foreligger her

jo være god grund til at bringe forslaget videre igennem udvalgsbehandlingen og eventuelt også få en høring

specielt dansk folkeparti har fremhævet

så kan tage fat på det i

vi arbejder videre med det i udvalget får de konkrete sager frem så vi ved hvad der er op og ned og eventuelt også

det viser sig at der er behov for det

vi synes dyreværnsloven er god nok men vi vil meget gerne se på det videre forløb under udvalgsarbejdet og se på om der er behov for skærpelser tak

hvor man skriver hvad enten det gælder landbruget pelsindustrien eller

ordentligt ud fra deres naturlige behov og at eventuelle gener holdes på et absolut minimum

set også enige hvis det som ligger bag

den generelle lovgivning omkring

konkret at gå ind og kigge på de regler der eksisterer på

set helt indstillet på det bruger vi rigtig meget tid på på de enkelte områder og vi har også tidligere her i folketinget diskuteret behovet for at gennemgå dyrevelfærdslovgivning generelt med

se på om den er i overensstemmelse med de

vi i dag har til hvordan dyr skal behandles både fordi der kan være sket en udvikling hvor vi i dag stiller nogle større krav og har

ville være rigtig rigtig fornuftigt hvis man tog et sådant initiativ og det vil vi meget gerne medvirke til at støtte når vi så ikke

i at det at man har overtrådt reglerne omkring dyremishandling og grov uforsvarlig behandling af dyr nødvendigvis altid skal føre til at man

skal fratages retten til at have med dyr at gøre

konkrete sager som virker rigtig forfærdelige rigtig modbydelige

udtryk for at de mennesker der har begået de her handlinger har befundet sig i en

tilstand som vi må håbe ikke er permanent

kan sige at der er håb om at disse mennesker kan komme i en anden tilstand hvor de kan få det bedre og hvor de aldrig kunne drømme om at udsætte dyr for den mishandling de en gang har gjort og så synes vi jo

ville være urimeligt hvis de havde fået en permanent frakendelse af retten til at have med dyr at gøre der er også eksempler kan man sige hvor dem der har begået de her forbrydelser har været så unge at vi nok må operere med muligheden for at de kan blive klogere med årene

at jo ældre man bliver jo mere overbevist bliver man om at det der med at blive klogere er noget

det tror jeg sådan set også i nogle tilfælde er rigtigt

også kan gå den modsatte vej men som en generel betragtning kan man

automatik i vores retssystem er en dårlig ting fordi det forhindrer at domstolene kan gå ind og foretage en konkret vurdering af om der er nogle formildende omstændigheder der gør at der skal træffes en anden afgørelse det betyder jo ikke at vi ikke i enhedslisten er indstillet på og villige til at se på om den konkrete retspraksis på det her område har udviklet sig på en måde som er uhensigtsmæssig og som ikke er

med de ønsker og forventninger vi har til hvordan det skal være

de sager der er nævnt i bemærkningerne til

de sager jeg selv har kunnet opstøve har jeg ikke set noget akut behov for at stramme lige præcis den her paragraf i dyrevelfærdslovgivningen

meget indstillet på at diskutere både det mere generelle i forhold til at sikre et højere niveau for dyrevelfærd i danmark

trænger til at blive gjort noget ved

her i folketinget som ikke i at vi selvfølgelig skal gøre hvad der overhovedet

eller behandler dyr groft uforsvarligt det

set ret overbevist om at alle i folketinget er enige om så kan det godt være at

kommer til en konkret udmøntning af lovgivningen særlig på de områder hvor der er store økonomiske interesser som minkproduktion

opstår nogle konkrete uenigheder om hvordan forholdene skal afvejes men jeg tror

udgangspunkt er enige om at vi skal bekæmpe dyremishandling så

at tage en behandling af det her i udvalget og eventuelt en høring og så se

om frakendelse af retten til at have med dyr at gøre for bestandig

straffet for dyremishandling eller anden uforsvarlig behandling af dyr

reelt fører til en frakendelse af at have med dyr

dyr eller på anden måde have med dyr at gøre selv om man

tidligere det jeg mener

er at hvis det er sådan at man stadig væk efter de her

har nogle voldelige og aggressive tendenser også over for dyr

derfor taler vi sådan set dyrenes sag antallet af dyreværnssager stiger

krank skæbne fordi mennesker ikke kan passe på dem eller direkte udsætter dem for mishandling

dyremishandlingssager og vanrøgtsager hvor der er

overhovedet ingen ministeren var inde på at

også give frakendelse for bestandig jeg er ikke selv vidende om

rent faktisk er sket i praksis men

til de kortere frakendelser af retten til at

er det kun i meget få sager det er vores helt klare opfattelse men lad os få det belyst i udvalget og lad os få det frem i lyset nogle af de eksempler

er særlig morsomt at skulle referere til

dyrene udsættes for

men ikke desto mindre skal det selvfølgelig frem så

også folketinget kan tage stilling til hvad man egentlig vil på det her område

blev der i maj to tusind og otte fundet en kat med et to m

og dele af katten var altså helt slidt væk og det tyder altså på at katten var blevet slæbt efter en bil i ringsted var der en

på på ryggen af katten

i rødkjærsbro en en hundeejer som

kastrere sin hund med en hobbykniv

og han var heller ikke uddannet til at kunne gøre det i maj to tusind og ni var der en labradorhund som

en jernstang med en betonklods i enden og

en stor træbjælke og den skåret

kanonslag bundet bundet til kroppen der er utallige eksempler på at der netop er tale om sager hvor der i høj grad

folk helt bevidst har overtrådt

dyrene for derfor mener vi i dansk

har man en gang gjort sig skyldig i

også vist sig uegnet til overhovedet at have med dyr at gøre igen

få en virkelig konsekvent straf

vi bør selvfølgelig også hæve straffene på det her område det det skal skal vi

man hæver straffene ved førstegangstilfælde fra

endnu ikke opnået opbakning til

et tillæg til at man forhøjer straffene

virksomhed hvor de beskæftiger sig med dyr

som kun tænker på på pengene på det de kan få ud af produktionen og der må vi så sige

side at det her værktøj vi præsenterer i dag vil være

middel vi kan have i lovgivningen hvor vi siger jamen i bliver altså truet på jeres levebrød hvis det er at i vælger

ikke noget nyt i forhold til regeringens holdning til det her men jeg synes det

som flere ordførere faktisk så konstruktivt foreslog

jo gerne have haft at de var endnu mere konstruktive sådan at vi kunne få det her beslutningsforslag igennem i folketinget

med videre med henblik på at vi får lavet

meget åbent siger at de ikke afviser en ændring men

materiale om det her

det vil være vigtigt at komme ind på selve strafniveauet i de her dyreværnssager

at belyse det her meget mere grundigt

ikke altså jeg synes at man hellere skulle rette skytset mod for

personligt og politisk arbejder for blandt andet et dyrepoliti og få højere straffe på det her område og så videre

mærkelig form for skyts som herre christian h hansen

og sådan er det jo men det betyder

reelt tror på de påstande som herre christian h hansen kommer med nemlig at vi i dansk folkeparti skulle være mindre optagede

også sige at det jo selvfølgelig er meget nemt at sidde

ikke rigtig være ansvarlig for den politik

finanslov og så videre når det så er sagt

også med hensyn til ældre og udlændingeområdet som herre christian h hansen

vi koncentrerer os ikke kun om dyrene vi koncentrerer os også om de ældre og de svage om

har kræft og skal have behandling på sygehuset vi har fået vedtaget kræfthandlingsplaner

dyrenes vedkommende men også for en række andre som har behov her i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

forbyder seksuelt misbrug af dyr og dyrepornografi og som indebærer at en overtrædelse af forbuddet skal straffes på linje med andre overtrædelser af dyreværnsloven

anfører i bemærkningerne til beslutningsforslaget er der jo tale om en genfremsættelse af en række tidligere beslutningsforslag der enten er blevet forkastet af et flertal i folketinget eller som alene er blevet førstebehandlet som bekendt bad justitsministeriet efter behandlingen af beslutningsforslag nummer b en og tredive i to tusind og fem det dyreetiske råd om en udtalelse om menneskers seksuelle omgang med dyr for at sikre en samlet gennemgang

det dyreetiske råd afgav sin udtalelse om menneskers seksuelle omgang med dyr i november to tusind og seks et flertal af rådets medlemmer fandt at der ikke er behov for lovgivning som forbyder privatpersoners omgang med egne dyr for så vidt angår personers seksuelle omgang med andres dyr og seksuelle omgang med dyr i organiseret og kommercielt regi

dyrebordeller kunne der imidlertid efter rådets opfattelse være et behov for lovgivningsmæssige initiativer hvis den nugældende lovgivning ikke yder tilstrækkelig beskyttelse som reglerne er i dag

er menneskers seksuelle omgang med dyr allerede forbudt efter dyreværnslovens § en hvis dyret udsættes for smerte lidelse angst varige men

væsentlig ulempe derudover

indeholder dyreværnslovens § sytten et forbud mod at bruge dyr til filmoptagelser og lignende hvis dyret i den forbindelse bliver udsat for en væsentlig ulempe straffen for vanrøgt og uforsvarlig behandling af dyr er efter dyreværnslovens § otte og tyve bøde eller fængsel i op til en år mens straffen for mishandling af dyr er fængsel i op til

i gentagelsestilfælde op til to års fængsel for så vidt angår seksuel omgang med

følger det af straffelovens § to hundrede og fire og tres stykke en der omhandler husfredskrænkelse at det er strafbart at skaffe sig adgang til andres huse eller andet ikke frit tilgængeligt areal

således ikke tilladt uberettiget at gå ind på anden persons indhegnede mark eller i denne persons stald uanset om formålet er at have seksuel omgang med vedkommendes dyr eller ej overtrædelse af straffelovens § to hundrede og fire og tres stykke en straffes med op til seks måneders

seks og halvfjerds og b to hundrede og tretten

samt reden sexarbejdernes interesseorganisation og den danske dyrlægeforening

eksistensen af seksuel omgang med dyr i organiseret eller kommercielt regi

eller dyrebordeller og i givet fald om udbredelsen af det fænomen rigspolitiet og foreningerne oplyste at fænomenet dem bekendt enten ikke forekommer eller forekommer i ekstremt sjældne tilfælde og retsudvalget er

om det ved brev af tyvende september to tusind og ti sammenfattende er det fortsat regeringens opfattelse at dyreværnsloven og straffeloven allerede i dag indeholder en tilstrækkelig beskyttelse mod at mennesker misbruger egne eller andre menneskers dyr seksuelt og derfor kan regeringen ikke

tilfældet for det er jo noget vi har drøftet flere gange før det er også sådan og

ville være meget let at skrive sådan en bestemmelse ind i loven

teknisk eller juridisk vanskeligt at gøre det

er

tager dyb afstand fra menneskers seksuelle omgang med dyr men nogle gange skal man

lige besinde sig fordi

en alvorlig ting at lave lovgivning og derfor

skal man jo lige overveje om det fører til noget eller ikke fører til noget herunder om

allerede har forbudt det man gerne vil forbyde det vi dybest set gerne vil forbyde

er jo at dyr bliver påført lidelse smerte angst og så videre i alle mulige sammenhænge også i forbindelse med

at gøre det og i det omfang der ikke er tale om at dyrene bliver

påført lidelse eller varige

sådan at det faktisk ville være en

ville være meget svært at håndhæve da man som jeg nævnte ikke kan løfte bevisbyrden for det

selvfølgelig deler jeg opfattelsen af

må tage afstand fra altså at mennesker har seksuel omgang

allerede jeg mener ikke at det er at modsige sig selv fordi hvis det var sådan at vi hver gang noget er os imod

skulle skride til lovgivning og forbud mod det som vi synes er usympatisk eller os meget imod selv om det ikke ændrer noget eller selv om det allerede er forbudt så var der mange ting

set i den sammenhæng jeg siger det så sagde jeg ikke noget om

i hvilket udstrækning dyresex finder sted altså at mennesker

seksuel omgang med dyr fra menneskers side det var det jeg

i forbindelse med at

mange gange ærgerlige over at ministeren

men jeg synes alligevel at ministeren skal tage stilling til

og lidelse ville jo også være strafbare allerede af den grund

andres ejendom vi straffer jo også selve det at udsætte dyr for smerte og lidelse og

så hvis det var tilfældet i forhold

nogle nye ting som ministeren kunne bringe

vi jo her i folketinget efter min opfattelse være meget varsomme med at lovgive ud fra en stemning der bliver pisket op i forbindelse med en konkret tv udsendelse hvor tingene altid kan blive fremstillet på en ensidig måde

af muligheder i forvejen det er jo vigtigt at vi her i folketinget forholder os lidt nøgternt til tingene herunder vurderer

egentlig ikke er strafbare i forvejen i stedet for

gribe af en journalistisk fremstilling der kan være ensidig men jeg har ikke set udsendelsen så jeg ved ikke

vi her har til behandling har til formål at at pålægge regeringen

fremsætte et lovforslag som skal indebære et forbud mod seksuelt misbrug af dyr og anvendelse af dyr i forbindelse med dyrepornografi venstre kan ikke støtte beslutningsforslaget jævnfør hvad vi tidligere har udtrykt i forbindelse med lignende forslag og også med dette forslag i øvrigt som jo

jeg synes at ministeren netop har givet en række gode grundige begrundelser for

det er jo sådan

mishandling af dyr misbrug af dyr hvis man påfører et dyr lidelse smerte angst og ulempe eller varige men ja så er der

skride ind det er sådan at det allerede i §

klart er beskrevet at sådanne overgreb på dyr er forbudt og kan straffes det fremgår også af dyreværnsloven § sytten at det er forbudt at bruge dyr til filmoptagelser hvis dyret herved påføres væsentlig ulempe i venstre synes vi at der således er lovgivningsmæssig hjemmel til at skride ind over for

misbruger dyr som her beskrevet endvidere vil jeg også gerne fremhæve at det

i forbindelse med et decideret forbud som foreslået i beslutningsforslaget

at indføre det hvis det havde en en væsentlig præventiv effekt

men her er der jo altså mange vurderinger der går på at det i forvejen er så få mennesker der bruger dyr på den måde at det næppe vil have en sådan en præventiv effekt hertil kommer så vanskeligheden ved at håndhæve et forbud jeg tror at alle kan

man skal indføre noget som ikke kan håndhæves og jeg synes heller ikke at vi skal indføre en så restriktiv lovgivning som der her ville være tale om hvis det er for at sende et signal

omtalte handlinger noget som vi normalt tager afstand fra

mod et misbrug som medfører lidelse og angst og ulempe

det er forbudt og der kan skrides ind og der kan

det synes vi er den hjemmel der skal til for at hindre at dyr bliver misbrugt i den her sammenhæng og lider derved

og der sker også efterforskning af det og der optages rapporter og det har også et forsikringsmæssigt aspekt jeg tror

er klar over at de handlinger her

er noget som de fleste af os herinde og i det hele taget tager dyb afstand fra men hvis man indfører en lovgivning må man have en rimelig antagelse af at man også kan effektuere lovgivningen og at man kan efterforske

jeg tror at alle kan se vanskeligheden

det her som vi ser det have symbolkarakter

personer vi taler om så kan man næppe tale om at et forbud vil have en egentlig præventiv effekt

meget vanskelig problemstilling og det vil være vanskeligt at føre et bevis som kan føre til domfældelse derfor er vi også imod

i de evner som mennesker

seksuelt misbrug og krænkelse af dyr

man gør det for det er egne seksuelle behov

er imod at man påfører dyr lidelse smerte og angst og hvis man gør det i forbindelse med seksuelt misbrug af dyr så er det i forvejen i henhold til dyreværnsloven men jeg tror også at spørgeren må give mig ret i at det jo ikke er alting

ved at skrive paragraffer ind i loven om det

kan regulere det lovgivningsmæssigt og uden at vi strafmæssigt kan forfølge det og man kan godt tage afstand fra det uden at man dermed vil lave lovgivning på området jeg tror det ligger i hvert fald for de fleste af os sådan

vores opdragelse og vores kulturbaggrund tager afstand fra den slags handlinger

er et emne som kræver gode nerver at diskutere selve tanken om seksuel omgang med dyr er for bizar og for

synes jeg stadig væk

men selv om emnet altså er bizart og ubehageligt er det tvingende nødvendigt at vi igen

men først vil jeg gerne slå fast med syvtommersøm at det altså allerede i dag er

have seksuel omgang med dyr hvis dyret lider skade i nogle af vores nabolande har man så en lovgivning der er mere specifik selv om jeg ikke mener at det nødvendigvis vil give den store juridiske forskel

ligesom sidste år pointere at socialdemokraterne ikke er afvisende over for at skærpe lovgivningen når det gælder fremstilling af dyrepornografi og om egentlig organiseret bordeldrift med dyr som jeg også fremførte da vi diskuterede selv samme emne sidste år kræver det dog

nødvendig viden om fænomenet hvis vi skal ændre ordlyden i den nuværende lovgivning i efteråret fremlagde justitsministeriet en redegørelse fremlagt i brev af tyvende september to tusind og ti der ikke viste at der skulle være problemer med organiserede dyrebordeller eller fremstilling af dyrepornografi vi må antage at den viden er fremskaffet på den på daværende tidspunkt bedste vis vi har naturligvis også set en tv udsendelse på tv to

præsenteret et miljø der forekommer særdeles ubehageligt sådan en udsendelse sætter naturligvis ministerens undersøgelse fra efteråret i et nyt perspektiv og vi føler os ikke hundrede

det er et sikkert beslutningsgrundlag det understreger at vi har brug for mere viden vi kan hverken basere beslutninger her i folketinget alene på justitsministeriets redegørelse eller for den sags skyld på en enkelt tv udsendelse

to udsendelse har især det dyreetiske råd fremført en række synspunkter i den offentlige debat socialdemokraterne mener dog ikke at de synspunkter kan stå

forslags behandling og vi har derfor brug for

vigtigt at høre andre organisationers holdninger til problemet i den organiserede form herunder naturligvis relevante dyreværnsorganisationer jeg vil derfor gerne opfordre forslagsstilleren til at det foreliggende beslutningsforslag sendes i offentlig høring så alle relevante organisationer kan komme med bidrag til debatten på det foreliggende grundlag som forslaget er udformet nu og inden en eventuel skriftlig høring kan socialdemokraterne ikke stemme

kan vi forestille os at der kunne komme en

naturligvis af udfaldet af

dokumentere at der skulle være et problem særlig et problem

altså egentlig bordeldrift

vil også gerne sige at hvis det er sådan at denne organiserede bordeldrift findes så er det en alvorlig problemstilling men hvis det er så relativt nemt

er blevet beskrevet for mig at det burde være

herre christian h hansen i sine kommentarer tidligere

antydet at det er relativt nemt at finde frem til det så bør det også være muligt

den store lyst til at foretage en sådan undersøgelse selv for at sige det ganske ærligt og jeg synes også det mest relevant at det er eksperter på området

at dette vil ændre på det juridiske juridiske grundlag men som herre christian h hansen

og slet ikke enkelte tv udsendelser men som jeg også nævnte i min ordførertale må det nødvendigvis være sådan at den tv udsendelse

det vidensgrundlag vi har på nuværende tidspunkt og jeg håber også at herre christian h hansen anerkender at det er et synspunkt som jeg har bidraget med her og netop af samme årsag håber jeg naturligvis også at

jeg ved godt at det tager lidt tid

mener også at vi bør arbejde grundigt med

om forbud mod seksuelt misbrug af dyr og forbud mod dyrepornografi og derfor kan vi i dansk folkeparti også helhjertet støtte dette forslag som vi i dag behandler

en hundrede og to sexmisbrug af dyr er fuldstændig afskyeligt og uacceptabelt det kan simpelt hen ikke

at mennesker kan forgribe sig på et dyr for at tilfredsstille egne seksuelle behov

er det i danmark altså lovligt at voldtage et dyr

at vi i danmark har en lovgivning

sag hvordan skal man få en ged eller en hest til at fortælle om det overgreb som

og ikke engang ved brug af videoovervågning er det sikkert at man kan dømme personer for

beskytte dyrene det er ikke rimeligt at mennesker kan forgribe sig seksuelt

i dansk folkeparti mener vi det er et godt menneskesyn at være god ved dyr og det er altså ikke at være god ved dyr at forgribe

på dem

ganske få tilfælde af det her i danmark alligevel formåede det her tv program på tv to danmark ifølge bubber

seksuelle krænkelser og det mener vi i dansk

eksempler på

er et område der er meget tabubelagt og derfor må vi også sørge for at få det belyst noget mere jeg synes

skaffe sig seksuelt samkvem samkvem med et dyr

indkaldt justitsministeren til et samråd den tolvte maj i folketingets retsudvalg netop om det her spørgsmål og noget af det

lade sig gøre at det er lovligt

voldtage et dyr men ulovligt at voldtage et menneske og

under det her åbne samråd vi mener det er urimeligt at vi ikke

enige om her i folketinget at

og sige det her er er en krænkelse

om at sende et signal det handler

så også politiet reelt kan efterforske

kunne blive enige om det for det er altså

enslydende beslutningsforslag som det vi behandler i

indkalde justitsministeren til et samråd i retsudvalget

jeg tror der er rigtig rigtig mange mennesker som tager afstand fra dyresex

nu ikke skal være mit ærinde her i dag jeg skal hverken være snerpet eller være moralens vogter hvis man er til lyserøde gummistøvler eller til latex synes jeg det er et personligt valg og jeg synes ikke

kan forbyde noget fordi vi ikke bryder os om det men når det handler om dyresex

og det kan betyde at risikoen for at det er et overgreb eller at det bliver et overgreb er til stede det er så også kriminaliseret i dag

sige til eller fra og derfor er det selvfølgelig lidt svært præcis

at dyresex er ok medmindre dyret lider overlast selvfølgelig og alt andet

findes i danmark

bubber og det er jo ikke nogen videnskabelig undersøgelse må man sige

sig gøre at komme i kontakt med folk som lejer deres dyr ud til sex og det viser også at der faktisk foregår overgreb på dyr

flere gange justitsministeriet har undersøgt det og spurgt politiet hvordan det ser ud

jeg vil foreslå at vi får lavet en høring

i retsudvalget at man på et beslutningsforslag faktisk har indhentet høringssvar

spørge alle de dyreorganisationer og alle de andre relevante fagfolk

som ved noget om det her område og få en holdning og en tilkendegivelse som giver os et mere sikkert grundlag at vurdere den her sag ud fra og så synes jeg faktisk også

det vil være relevant at få en gennemgang af de sager og domme der har været på området og jeg kan forstå at det

så nemt fordi man i dag

skelne om det er en dyreværnslovgivningssag eller om det er en sag som har et seksuelt motiv derfor kunne en måde

gå videre med det her på være

få lavet en indberetningsordning så vi får klarhed over de her sager jeg så jo også i

en person trænger ind og forgriber sig på et andet menneskes dyr og jeg kan forstå at

er en skærpende omstændighed som kan give op til seks års fængsel

der har bare ikke været ført nogen sager endnu

et mere stærkt fundament at stå på i forhold til den her sag det tror jeg vil være den mest realistiske

i forhold til herre christian h hansens forslag jeg synes vi skal have en lovgivning som er effektiv og

og derfor skal vi videre end bare det at justitsministeren spørger politiet

jeg tror at herre christian h hansen har fuldstændig ret i at politiet mange gange måske ikke synes at

de forskellige organisationer på området om et høringssvar i forhold til det her beslutningsforslag og lad os få lavet en indberetningsordning så vi

det er faktisk strafbart men det er

lige præcis det der er det svære i de her sager alle de ting som foregår inden for hjemmets fire vægge og som ikke nødvendigvis resulterer i i det overgreb som bliver beskrevet her vil jo være rigtig rigtig svære at bevise det er så heller ikke sikkert at et forbud nødvendigvis ville betyde at den her person ville afholde sig fra

risikoen for at blive opdaget

så er den realistiske

faktisk at få noget mere konkret viden og det skal være mere end den undersøgelse som justitsministeren tidligere har lavet med politiet jeg synes faktisk

ved noget om det her om et konkret høringssvar så får hele folketinget et bedre grundlag

at vi får noget mere konkret viden her i folketinget det kan vi blandt andet få hvis vi spørger de her forskellige organisationer og

af sager på det her område det har vi faktisk ikke engang en konkret viden om som som det er i dag

frastødende og endog særdeles upassende

christian h hansen har fremsat et forslag der forbyder sex mellem dyr og mennesker og som forbyder fremstilling og udbredelse af dyrepornografi

det er naturligvis meget sympatisk at man på den måde forsøger at bremse forskellige former for misbrug af dyr

vi altid optaget af at vi har den bedst tænkelige velfærd for vores dyr

behandles med omsorg og respekt som de levende væsener de er

ifølge dyreværnsloven er det forbudt at udsætte dyr for vold smerte lidelse og væsentlig ulempe endvidere er det forbudt at udsætte dyrere for tilsvarende lidelser ved optagelse af film og forestillinger det er ikke tilladt at trænge ind på anden mands ejendom for at udnytte hans dyr seksuelt

men uanset hvor mange forbud man forsøger at udstikke imod sex med dyr er det svært at forestille sig hvordan man vil håndhæve et sådant forbud og det vil sige at en eventuel lovgivning vil være af symbolsk karakter og dermed uden den ønskede effekt såfremt dyrene skades er der helt klart tale om overtrædelse af dyreværnslovens allerede eksisterende bestemmelser

i to tusind og fem blev det etiske råd forespurgt om problemstillingen og her var der et flertal som ikke kunne gå ind for et forbud mod sex med dyr det er naturligvis problematisk uetisk og anstødeligt at mennesker forulemper dyr der ikke kan tage til genmæle og der kan ikke findes argumenter der taler for at mennesker skal bruge

hvad enten der sker fysisk overlast på dyret eller ej i

folkeparti er vi dog af den opfattelse at problemer med misbrug af dyr er dækket ind af lovens bestemmelser og vi kan således ikke støtte det foreliggende beslutningsforslag men vi ser frem

sig på dyr

marlene harpsøe tager voldtægt af

hvor svært det er at få dømt den voldtægtsforbryder langt langt de fleste sager

en mand har forulempet en kvinde bliver opgivet

meget sværere det bliver hvis man skal bevise at en person har forulempet et dyr som som ikke er i stand til at tage til genmæle alene af den grund er det utrolig svært

en opklaring af sådanne forbrydelser

vi nødt til at være ansvarlige

dyr ikke lider overlast

så tager parallellen

sex med dyr er forbudt vi ser dog trods alt

en væsentlig større risiko for at man bliver man bliver grebet i at begå voldtægt mod mod en anden person og alene af den grund synes jeg

jeg synes jeg klart har sagt at det konservative

fra seksuel omgang med dyr

det står vi fast på men vi står også fast på at vi mener det er af symbolsk karakter

en lovgivning imod dyresex og derfor støtter vi ikke beslutningsforslaget som det ligger nu men som jeg også sagde er vi klar til at tage positivt

partiets vegne sige at vi ikke kan støtte beslutningsforslaget det er jo et forslag der har været fremsat adskillige gange og jeg skal derfor henvise til

jo efterhånden står nogenlunde klart hvad det er det her forslag handler om

om dyrevelfærd det handler om seksualmoral det fremgår jo klart af de bemærkninger som herre christian h hansen

det her beslutningsforslag at uanset

skal seksuel omgang mellem dyr og mennesker være forbudt jeg går ud fra at straffeforanstaltningerne udelukkende retter sig

i at den nuværende lovgivning gør det muligt at straffe hvis man har seksuel omgang med dyr på en måde som

det handler ikke bare om at volde skade og smerte det handler også om

indgyde dyret angst

udstrækning stand til at måle

der er tilbage er så en opfattelse af at seksuel omgang mellem mennesker og dyr er moralsk forkastelig og noget griseri og hvad man ellers kan bruge af spændende udtryk om

indgå i en debat om hvilke former for seksuel

er noget griseri eller noget man ikke bryder sig om og så videre med den forholdsvis begrænsede fantasi jeg

jo glemme nogle områder som også er forkastelige og ikke få dem med

jeg synes det er et skråplan at komme ind på hvis man begynder at

udgangspunkt i seksualmoral på de her områder jeg vil bare sige at i usa har man

meget udførlig sodomilovgivning som forbyder adskillige handlinger som vistnok er forbudt fordi

dem som særligt dyriske men som foregår mellem mennesker så det vil jeg advare imod

det er blevet sagt at når vi skal forbyde

det kan krænke dyrenes integritet jeg tror at hvis man

prøver at kigge på hvordan vi bruger dyr

i vores samfund og hvordan mennesker historisk

at vi bruger dyr til at tilfredsstille vores behov det kan være behovet for mad det kan være behovet for at få noget

det kan være behovet for at få en form for social bekræftelse man er god nok hunde viser jo altid kærlighed uanset hvor dum man er så det er jo rigtig godt det er det man bruger dyr til og faktisk er der ikke nogen af de ting vi bruger dyr til i dag som vi ikke kunne løse på anden vis hvis vi ville

vi også forpligtet til at sikre at dyrene bliver behandlet ordentligt og det forsøger vi så lovgivningsmæssigt at regulere ved at vi siger at man ikke må udsætte dyr for unødig det

det giver ligesom den der mulighed for at hvis det bare er tilpas nødvendigt kan man

jeg godt man kunne overveje jeg tror dog ikke at en vej hvor vi kommer særlig langt er ved at udstyre dyrene med en særlig integritet som de selv skal forsvare

set at der grundlæggende er forskel på mennesker og dyr og derfor

forsøg på ligesom at give dyr menneskers rettigheder og det fører os kun på vildspor det kan nemlig ikke udelukkes at nogle dyr faktisk ikke har nogen som helst modvilje mod at have en

ville være kede af hvis de kunne tale

for at forstå ingen forudsætninger for at vide vi kan sagtens have en holdning til

seksuel adfærd vi synes er passende

har vi ingen forudsætninger for

det vi kan konstatere er om dyr påføres skader

og i nogle tilfælde vil man også kunne måle om de påføres angst det er det vi kan og det er det vi siger er strafbart og som vi retsforfølger

at hvis det kan påvises at der foregår en systematisk udnyttelse af dyr

en industriel sexindustri

omfang at det i sig selv er et problem

gå ind og forbyde det det kunne godt være

der godt være en eller anden lille niche i det her man skulle gå ind og se på

men jeg tror da at de fleste der plejer omgang med hunde vil vide at de ganske ofte giver udtryk for en seksuel adfærd også

sige at lige efter at bubbers berømte tv program blev vist blev der viste et andet tv program som gav et meget illustrativt indtryk af hvor voldsomt det kan gå for sig

h hansen havde et ret tæt

konkrete eksempler som jeg har på at dyr faktisk indimellem lægger op til seksuel adfærd med andre dyr og med mennesker

at det mener jeg forekommer men hovedpointen i den her diskussion er jo det ganske banale synspunkt at herre christian h hansen i ikke er ude i et dyrevelfærdsanliggende

vel kun kunne konstateres med sikkerhed hvis man overværer det eller der efterfølgende kan ses nogle konkrete skader

de tilfælde hvor dyr påføres skader det være

andre mennesker har overværet det eller

fuldstændig uacceptabelt

hvis man taler om voldtægt i forhold til mennesker at der skal foreligge dokumentation

som kan holde i en retssag for at der er sket en voldtægt selv om mennesker kan tale

så det løser altså ikke problemet men jeg er enig i at vi nogle gange står i den situation at vi på grund af bevisets stilling må lade sager falde hvor det godt kan være at der er en forbryder der går fri

det også være fremover alternativet til det

harpsøes og herre christian h hansens tankegang om at vi så forbyder enhver form for seksuel omgang mellem mennesker og dyr det næste vi så får vanskeligt ved

eller er der andre objektive forhold der skal have gjort sig gældende jeg tror ikke man løser det ene bevismæssige problem ved at få et andet men man får selvfølgelig sendt et klart seksualpolitisk signal seksualmoralsk signal og hvis det er det man vil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

skal regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår så skal vi skynde os fremsætte lovforslag om en ændring af straffeloven der indebærer at forældelsesfristen i sager angående seksuelle overgreb mod mindreårige skal afskaffes forslaget skal også sikre at forældelsesfristen i incestsager bortfalder i bemærkningerne til beslutningsforslaget bliver

de forskellige gode grunde

kan være til at et forhold om seksuelt misbrug først bliver anmeldt mange år efter at krænkelsen

betydning som en retsforfølgning af krænkeren kan have for offerets helingsproces og for forebyggelsen af at samme gerningsmand gentager sine ugerninger det synes jeg som sagt er gode grunde

er værd at tage med i sådan en samlet overvejelse

også gerne slå fast at regeringen selvfølgelig ser på sager om seksuelt misbrug af børn

derfor har jeg naturligvis også stor sympati for

at retsforfølge personer som har begået seksuelle overgreb og sikre at de personer ikke får mulighed for at gentage deres overgreb på andre børn

også fuld forståelse for

politianmeldelse og retsforfølgelse af krænkeren er et vigtigt led for offeret i processen med at kunne komme videre efter de gældende bestemmelser i straffelovens § tre og halvfems afhænger forældelsesfristen som udgangspunkt af strafferammen for den pågældende forbrydelse begrundelsen for den sammenhæng

mellem forældelsesfristen og lovovertrædelsens grovhed er at jo grovere lovovertrædelsen er desto større behov vil der typisk være for at forfølge den selv om der er gået længere tid efter at lovovertrædelsen er begået og desto svagere vil de hensyn

kan tale imod en sådan forfølgning derudover følger det af straffelovens § fire og halvfems at forældelsesfristen som udgangspunkt regnes fra den dag den strafbare handling er ophørt dog regnes forældelsesfristen for blandt andet en række sædelighedsforbrydelser herunder seksuelt misbrug af børn og incest dog tidligst fra den dag hvor den forurettede fylder atten år den regel blev indført i to tusind efter forslag fra børnerådet og indebærer at personer der som børn har været udsat for seksuelt misbrug

som voksne hvor de jo bedre vil være i stand til at varetage egne interesser at reagere over for det misbrug som de har været udsat for de gældende regler er altså udtryk for en samlet

afvejning af på den ene side hensynet til offeret og samfundets interesse i at de forbrydelser så vidt muligt bliver genstand for en retsforfølgning og så på den anden side blandt andet hensynet til at undgå omfattende efterforskning af sager

at det ofte vil være vanskeligt at klarlægge de faktiske omstændigheder i en sag hvor forholdet er begået for meget lang tid siden og det gælder ikke mindst i de tilfælde hvor der ikke er tekniske beviser men hvor beviserne i det væsentlige eller udelukkende består af vidneforklaringen fra den forurettede det vil ofte være tilfældet i sager om seksuelt misbrug af børn der først anmeldes længe efter gerningstidspunktet jeg må i den forbindelse fremhæve at en eventuel afskaffelse af forældelsesfristen jo ikke samtidig vil indebære en ændring af kravene til bevisets styrke

kan man anføre at den forurettede formentlig vil opleve det som en yderligere krænkelse hvis politiet er nødt til at opgive en sag på grund af manglende beviser eller gerningsmanden bliver frifundet hvis beviserne efter lang tids forløb ikke rækker til en domfældelse som det fremgår af beslutningsforslaget

løbende konkrete sager fremme i medierne som giver anledning til en politisk og offentlig debat og en berettiget debat om forældelsesfristerne i pædofilisager derfor er det efter min opfattelse også sådan at der er behov for at overveje om de gældende regler om forældelse fortsat er fuldt ud tidssvarende som bekendt har justitsministeriet anmodet straffelovrådet om at

en generel gennemgang af straffelovens kapitel fire og tyve om forbrydelser mod kønssædeligheden og

overveje om der efter rådets opfattelse er grundlag for at ophæve eller ændre forældelsesfristen i sager om seksuelt misbrug og andre former for seksuel krænkelse af børn det følger af straffelovrådets kommissorium at rådet i forbindelse med gennemgangen

fire og tyve kan overveje forholdet til straffelovens §

derved blandt andet have mulighed for at overveje spørgsmål om forældelse i relation til incest

eventuelle lovgivningsinitiativer på området bør afvente straffelovrådets

sammenfattende kan jeg sige at regeringen har stor sympati

beslutningsforslaget men at regeringen af de grunde jeg har nævnt ikke kan støtte forslaget da vi som sagt vil afvente straffelovrådets

meget ofte sådan at når

selv om man tidligere har været modstander af at om

som en af de grunde til fordel for at ophæve forældelsesfristen

give hvis det så ikke lykkes at løfte bevisbyrden

hvorfor jeg ikke mener det er så ligetil bare at sige ja til forslaget og

gennemgang straffelovrådet nu laver af de forskellige hensyn der er og de

fordi der mangler beviser så vil det jo være sådan i givet

er en uholdbar situation for det

myndigheder der måske kan se

imod noget der taler i den ene retning og noget der taler i den anden retning det er ikke altid sådan at tingene er sorte eller hvide

rejse en sag men det kan jo også være dybt frustrerende for den som er blevet krænket og ved at vedkommende er blevet krænket at politiet så afviser at føre sagen på grund af at der ikke er beviser det ville være den rigtige beslutning fra politiets side men det kan jo også føre til dyb frustration

politiet får medhold i at der kan rejses en sag der kan prøves ved domstolene

vurdere om der overhovedet er grundlag for at rejse en sag og dermed om der er bevismateriale for det

men så må justitsministeren jo også være enig i

for og dermed også anmelde det til politiet

set enig i de grunde som fru marlene harpsøe anfører her men som sagt er der også noget der taler imod det og i hvert fald gør at vi skal overveje det grundigt inden vi skrider til den

ændrer på forældelsesfristerne eller eventuelt helt ophæver dem det er den samlede overvejelse

vi tager endelig stilling til det her i folketinget og eventuelt gør det som der bliver bedt om i beslutningsforslaget

lyset

mulighed for at have længere tid til at afgøre om de vil rejse en sag og forberede sig på at rejse en sag så det her forslag vil kun betyde

bliver stillet over for en anklage og

den vej får bremset den pågældende så forslaget lægger jo ikke op til at vi hurtigere gør op med det forslaget lægger op til at man skal kunne vente længere tid med at rejse sagerne

imødekommer lige præcis det hensyn men som sagt

gennemføre forslaget

en samlet vurdering af det fra straffelovrådets

også fordi der kommer flere opgaver ind og det er jo sådan en samlepakke efterhånden som

straffelovrådet skal tage stilling til så jeg vil høre om

overhovedet er noget nyt omkring

flere sager som vi gerne vil have straffelovrådet skal vurdere

ikke mindst i den her sammenhæng hvor der har været rejst flere delproblemstillinger som

færdig med deres samlede gennemgang af det her kapitel men det vil

delt op på en hensigtsmæssig måde så det ikke er

her har til behandling berører jo nogle problemstillinger som er meget meget alvorlige

det vedrører jo en form for overgreb en form for kriminalitet som vel er blandt

og krænkende og så oven i købet over for mindreårige børn

fingeren på et ømt punkt og vi har

allerede nu i venstre forståelse og sympati for intentionerne

at justitsministeren netop har givet en meget grundig og synes jeg forstandig redegørelse for kompleksiteten i den her sammenhæng og derfor er vi fra venstres side

nær sagt naturligvis indstillet på at den her sag skal undersøges og underbygges så godt som overhovedet muligt og vi er derfor ikke indstillet på at ændre ved den nugældende retstilstand før vi har set en vurdering fra straffelovrådet vi er meget tilfredse med at det her arbejde for længst er sat i gang i straffelovrådet jeg vil også gerne sige at vi

meget fordomsfrie i vores tilgang til den problemstilling som rejses af dansk folkeparti

men enkelt er det jo ikke og det sagde ministeren

i forvejen har vi jo her med en ganske forfærdende form for kriminalitet at gøre som af gode grunde har en sen ikrafttræden for forældelsestidspunktet nemlig først fra det fyldte attende år

men vi har jo også det problem at vi jo ved at jo ældre sager bliver jo vanskeligere bliver det at finde dokumentation finde beviser og rejse en sigtelse som kan føre til dom og som ministeren sagde og jeg kan henholde mig til det kan man jo sagtens tænke sig den situation hvor en sådan manglende sigtelse og manglende domfældelse i en rejst sag kan komme til at gøre voldsomt meget måske endnu mere ondt på den pågældende end det at sagen slet ikke kunne rejses noget andet og jeg tror måske at det var det justitsministeren var inde på her til sidst i sin besvarelse til et par spørgere og som fru lone dybkjær også berørte

overgreb der fandt sted mod en for mange år siden

tidspunktet for

i en bedre livssituation om fem

løfte det her alt imens beviserne tynder ud og de retlige

føre en sag til doms svinder ind

alt imens en eventuel krænker forbryder går fri i længere tid uden at få rejst en sigtelse det er jo også en reel problemstilling

beslutningsforslag derfor tror jeg at det er bedst at vi afventer en grundig gennemgang fra straffelovrådet og så vender tilbage til det her spørgsmål når vi har det bedst tænkelige beslutningsgrundlag at vurdere det på så kan

at fjerne forældelsesfristen i de her sager det er glædeligt hvis

foreninger der organiserer

straffelovrådet som åbenbart er det helt afgørende spørgsmål også for venstre

lang tid at vente hvis vi først skal vente et år og derefter

endnu et element af hvor mange nuancer der er i den her problemstilling herre peter skaarup nævner at alene det at der er en mulighed for at rejse sin sag derved

helingsproces og dermed være en hjælp videre i

anerkender at sådan vil det sikkert kunne føles

vil være endnu en krænkelse hvis man først indleder en sag med alle de traumatiske psykiske oplevelser jeg kunne forestille mig det kunne give og at man så

risikerer at det ender med et tiltalefrafald eller at der ikke kan ske domfældelse det må herre peter skaarup også erkende kan være et problem lige så vel som jeg nævnte problemet med at en udskydelse af

at tage en sag op samtidig med at en eventuel skyldig går fri også er et problem vi vil gerne skynde på modsat er det seriøse ting vi har med at gøre og jeg tror at straffelovrådet gør det

en sag ved domstolene så allerede på det tidspunkt finder man jo ud af fordele og ulemper ved at prøve en sag

kan vægte de forskellige hensyn forskelligt

personligt lægger meget vægt på og som jeg tror vi kan blive enige om

uanset hvilke argumenter

at vi har det bedst mulige beslutningsgrundlag det synes jeg at vi skylder lovgivningen i særdeleshed i et så vanskeligt og ømtåleligt spørgsmål som det vi her behandler man når det så er sagt

jo godt være at vi ikke bliver enige

og ikke ser ens på det det bekræfter herre peter skaarup mig måske i virkeligheden lidt i

en risiko for at tabe når det kommer for en dommer ja der er det nok vi så bliver lidt uenige for jeg er ikke sikker på at jeg betragter det her som en retssag som alle mulige andre jeg tror at de her retssager typisk er så ondskabsfulde så komplicerede at de for den involverede betyder så meget i livet og gør så ondt

sjælen at de er noget ganske andet end de fleste andre sager

en hel masse mennesker til stede i salen som var kommet for at høre nogle forskellige politikere herinde fra folketinget herunder mig selv og rigtig mange af de mennesker der var til stede i salen var selv ofre

og tog ordet og bad os om at ændre loven som de fandt meget urimelig

de fik muligheden for at indgive en anmeldelse jeg gjorde efterfølgende det at jeg stillede et spørgsmål til

hvornår straffelovrådet ville være færdig nu hørte jeg før en henvisning til at man

at straffelovrådet vil være færdig med

inden udgangen af to tusind og elleve

hvis der er tekniske beviser vi står jo en situation hvor

rejses en sag medmindre anklagemyndigheden finder at der er beviser der vil kunne føre til en domfældelse men hvad gør man i de tilfælde der rent faktisk findes billeder eller videoklip der dokumenterer at overgrebene reelt har fundet sted

inden vi foretager ændringer men jeg vil gerne sige på vegne af socialdemokraterne at vi er villige til at gå ind i det her for at se på om der er nogle af reglerne der skal udformes på en anderledes måde sådan at vi

men vil gerne være med til at se på hvad man kan gøre sådan at de mennesker der har været udsat for forbrydelser og som er kommet

ofrenes liv bliver påvirket og i nogle tilfælde fuldstændig ødelagt de oplever at de ikke kan hænge sammen i deres familierelationer eller at de ikke kan være på arbejdsmarkedet de har behov for psykologhjælp

kan gøre for at hjælpe de her ofre udover at snakke om at man skal kunne anmelde til politiet hvad kan vi så i virkeligheden give af hjælp til de mennesker der har været udsat for de her meget forfærdelige forbrydelser

hvor jeg blandt andet synes det er forargeligt at man kun kan få ti timer og

havne i vores sociale system

i stand til at have et arbejde og så skal igennem det ene

i virkeligheden er dem der er ofrene vi kan godt blive bedre til

at tage os af de her mennesker som har været udsat for noget der er så invaliderende som seksuelle overgreb i barndommen er socialdemokraterne afviser altså i første omgang det her beslutningsforslag

tror at der skal ændringer til og det arbejde vil vi gerne gå konstruktivt ind i når straffelovrådet

otteogtyvende år at kunne føre en sag om seksuelt misbrug

at vi er enige enige om hvorfor er det så

igennem mange år nu

det der skulle få straffelovrådet til at vende om og sige

tyve tredive fyrre år tilbage i tiden der kan også være tale om at forbrydelsen slet ikke har fundet sted og at gerningsmanden eller den påståede gerningsmand aldrig har begået det

der er altså en retssikkerhed både i forhold til offeret og i forhold til gerningsmanden i de her sager og så er der problemstillingen om

det at der er en forældelsesfrist betyder i forhold til det som venstres ordfører nævnte

er en boble hvor man kan sige at nu begynder ofrene at melde sig for de ved godt at hvis

får de aldrig mulighed for det findes den boble det vil jeg egentlig gerne have belæg for jeg vil gerne vide noget mere om det men jeg synes at

så kan vi ikke acceptere hvis vi står i en situation hvor der eksempelvis kan være videobilleder af et overgreb og

føre sagen fordi den er forældet derfor synes jeg at vi skal have gjort noget ved det jeg vil bare rigtig gerne finde ud af

skrues sammen og der tror jeg at straffelovrådet med den kompetence og den ekspertise de har

når man er over de otte og tyve år i dag

og al den forståelse og al den hjælp vi kan det vi taler om nu er selve lovændringen og det der står i dansk

beslutningsforslag er jo at folketinget skal pålægges inden udgangen af indeværende folketingsår at fremsætte lovforslag og det kan vi ikke nå vi kan ikke nå at høre straffelovrådet vi kan ikke nå at få de vurderinger vi

finde ud af hvordan det i givet fald ville skulle ændres og derfor kan vi ikke støtte forslaget men straffelovrådet

meddelt at de vil være færdige med deres arbejde med at se på de her områder inden udgangen af to tusind og elleve og så står det jo frit for når der har været et folketingsvalg når vi starter igen i oktober uanset hvem der har vundet

os ned sammen og ser på hvad der er kommet fra straffelovrådet

ingen tvivl om at der er en række områder hvor

det er ganske voldsomt

været udsat for et seksuelt overgreb som barn

og det popper op i alle mulige livssammenhænge og er

jeg har i hvert fald set nogle meldinger om at hver tiende barn i danmark i en eller anden udstrækning har været udsat for en uønsket seksuel kontakt ikke nødvendigvis

et seksuelt overgreb som sådan men

at vi skal tage meget alvorligt det betyder at der vil være en stor skare mennesker som til enhver tid kunne have behov for støtte og behandling rådgivning og vejledning et af de meget meget store ønsker fra den her forening er

det handler måske ikke nødvendigvis om

lidt anderledes lovgivning på det her område hvor der er en mulighed for at få en erstatning selv om sagen ikke nødvendigvis bliver ført i et retssystem fordi det kan være rigtig rigtig svært at samle det fornødne bevismateriale

kunne få de her sager registreret ved politiet

dukke flere registreringer op på den samme person så kunne politiet måske ane et mønster og så ville der blive en adgang til

der så mange sager på den pågældende person at det må være en indikation på at der er noget om snakken så der på den måde kunne samles beviser til at kunne føre en sag

er et interessant forslag som jeg håber vi kan arbejde videre med men det det handler om her i dag

finder først nu det fornødne mod til at stå frem med de oplevelser de har haft

sat gang i de sager det har så ikke været muligt derfor synes vi faktisk principielt at man bør afskaffe forældelsesfristen men vi anerkender også at vi faktisk allerede fra folketingets side har tilkendegivet at det her er et vigtigt område vi har sat straffelovrådet i gang med det og jeg jeg kan i hvert fald

overskue hvad det vil sige at fjerne

har kunnet forudse herindefra derfor synes jeg faktisk det er fornuftigt at vi

vi har tilkendegivet at

der skal ses på det her fra folketingets side

en retning hvor vi i det mindste i de sager som aldrig vil kunne føres får givet den rette hjælp til de her ofre så de kan komme over krænkelsen det synes jeg ikke at vi er gode nok til endnu

er meget forfærdelige og og meget voldsomme krænkelser

som påvirker enormt og som skader helt ufatteligt derfor er det meget meget vigtigt at vi til stadighed ser på

kan gøre det her lidt bedre kan vi gøre det her på en lidt anderledes måde

at vi i endnu højere grad og endnu bedre bliver i stand til at hjælpe ofrene uanset hvor lang tid der er gået for de der er ofre er ofre

på hvordan vi kan gøre det endnu bedre i forhold til ofrene

få standset krænkeren

selv om der kan være gået år kan der jo godt være behov for at der bliver taget hånd om de mennesker der har krænket

det er vigtigt at vi på en eller en måde får taget hånd om den situation

det som som nogle efterhånden begynder at omtale at

nogle andre muligheder og metoder der er vistnok noget man kan nogle steder

være interessant at få diskuteret lidt mere

jo meget tilfreds med at regeringen har bedt straffelovrådet om

gøre det her på en lidt anderledes måde på en bedre måde på en måde hvor vi i endnu højere grad kommer ofrene til hjælp

efter dem der har krænket for det er ikke sikkert man kan det

en hjælp til at komme videre uden fortsat at være krænkere så det er mange forskellige elementer der

det som som vi især

se på med interesse er jo de dilemmaer som opstår når vi taler om de her tidsfrister

jo en udvidet forældelsesfrist i de her sager normalvis ville forældelsesfristen være ti år men præcis når vi taler om seksuelle overgreb på børn starter ti års forældelsesfristen først

helt teoretisk er en otte og tyve års forældelsesfrist i de her sager så vi har allerede en længere forældelsesfrist end i andre

tilsvarende sager og i det hele taget bortset fra nogle få tilfælde hvor der slet ikke er nogen tidsbegrænsning og det er jo typisk i i drabssager men

den tidsbegrænsning der er på hvornår man kan komme og anmelde en forbrydelse dilemmaerne opstår

er det jo i sig selv en meget voldsom belastning men jeg tror også uden præcis at vide

gøre op med sig selv om de vil ribbe op i hele sagen en gang til gå til myndighederne og anmelde det

skal sidde og forklare sig og det bliver påstand mod påstand

der tror jeg at rigtig mange hvis ikke der var en forældelsesfrist ville have en tilbøjelighed til at sige

var der skete på det pågældende tidspunkt og det er ikke hensigtsmæssigt der kommer det andet

er sket især hvis der ikke er nogen konkrete beviser på at der

vil det være sådan

hen bliver så tynde eller det bliver så meget påstand mod påstand

hen er nødt til at frafalde sagen eller at domstolene

en ret voldsom belastning for dem der er ofrene

heller ikke glemme og det synes jeg måske nok man har en tendens til fordi det er så ubehagelige sager vi taler

det at man er mistænkt det at man er tiltalt ikke ensbetydende med at man har gjort

også være tale om at det rent faktisk ikke

tiltalt for noget der skete for tredive eller fyrre år

også vi skal tage med men vi er fra konservativ side som sagt meget opsatte på

finde nogle løsninger på hvordan vi kan komme de her dilemmaer til livs og gøre det på en lidt bedre måde i fremtiden det er vi meget opsatte på

der er i forbindelse med den her slags sager og selv om man godt kan være meget positiv over for

er der selvfølgelig også nogle nogle negative sider ved at forlænge uendeligt derfor er vi også tilfredse med at det det er et emne som straffelovrådet har taget op og

undre mig lidt over men det gælder såmænd så mange forslag der bliver fremsat at man absolut vil have en regering til at fremsætte et forslag

inden for ingen tid for så er man da i hvert fald helt sikker på at det ikke bliver

indebærer jo ikke at man ikke skulle se

med at det skal være gennemført og fremsat inden udløbet af dette folketingsår det er nu en

skønhedsdetalje så skidt med det det jeg synes er vigtigt

det her spørgsmål bliver drøftet men altså

bliver drøftet på en saglig måde og at det derfor er et arbejde som straffelovrådet tager sig af så er jeg i øvrigt enig i

og der er i hvert fald en ting der er helt sikkert er at med alt det vi foreslår her i

mange områder som som godt kunne fortjene noget mere

psykologhjælp men det er jo igen et spørgsmål om hvad samfundet generelt mener man kan stille til rådighed af penge på det her område men principielt er jeg da enig i at der er behov for psykologhjælp jeg bliver bare også nødt til at sige at jeg kender en lang række områder der er lige så vigtige hvor der altså også kan være behov for psykologhjælp så det er selvfølgelig

man gør i andre lande men selvfølgelig også om

kan komme videre med sit liv men alt det kan vi jo se på når straffelovrådet er kommet med sin redegørelse for sagen og så

og dermed vil regeringen jo være vidende om

i offentligheden mange gange så det

tage stilling til

det er kommet til behandling for det er jo faktisk fremsat så sent som den

det gælder mange forslag at de kommer senere jeg har i hvert

end i det her tilfælde det er så en

det er meget fornuftigt nu da vi har sat straffelovrådet i gang

skal jeg ikke sådan kommentere i detaljer jeg kunne godt have ønsket at det var noget før

det arbejde er sat i gang synes jeg faktisk også at

afvente at høre hvad straffelovrådet mener for det er jo ikke en sag der er

sige at bare man ophæver forældelsesfristen

der er noget rigtigt i det jeg vil dog gerne

et udspil det betyder

det skal justitsministeriet

som ni og tyve årig at føre en sådan sag

har givet et svar om at straffelovrådet skulle

inden udgangen af det det her år

svar på et spørgsmål har jeg forstået

været ude for en hel del lovgivning som er blevet jappet igennem i løbet af ingen tid og som har været meget uhensigtsmæssig

det er lige så sagligt eller usagligt som den slags nu er det er altid slemt for den enkelte men det behøver ikke at betyde at det er klogt at vi laver en generel

jeg kan nævne adskillige lovgivninger som jeg ved

kunne have tålt en lidt længere sagsbehandling end de har fået det har sikkert ikke ændret sig

dansk folkeparti sidder jo med magten i en lang række sammenhænge

lang række situationer jeg er da meget spændt på i hvilket omfang vi skal til at have grænsebomme og den slags nu

som gør at de kan få de mest absurde ting igennem respekt for det det er dygtig forhandlingsteknik og taktik

nogle af de værste sager vi overhovedet har og vi er alle sammen optaget af hvad vi kan gøre for at forebygge dem det må

allervigtigste opgave for os

også optaget af hvad vi kan gøre for at hjælpe dem der bliver ofre for forbrydelserne

det er det som straffelovrådet sidder og arbejder med jeg er enig i

bevillinger og om der er nogle muligheder for at man

mere sekretariatsbistand kunne gøre at straffelovrådet kunne arbejde lidt hurtigere end vi oplever de gør i nogle sager når der er nogle ting som vi har behov for

få afklaret og hvor vi har brug for den ekspertviden som de sidder med men jeg er enig i at vi er nødt til at vente på det arbejde som vi har bedt dem om at gå i gang med og se på hvad de kommer med men der er en anden del som vi jo for så vidt ikke behøver at vente med og som ikke er med i

det der handler om psykologhjælp jeg forstår selvfølgelig godt fru lone dybkjærs overvejelser om at det koster penge men jeg tror jo helt generelt at man på lang sigt sparer penge i samfundet hvis vi behandler folk når de har brug for behandling i stedet for at de går i årevis og ikke får behandlet tingene og så får en masse andre sygdomme og en masse andre problemer på det fysiske område behandler vi jo også folk med det samme og giver dem den nødvendige behandling

der ikke vil hele så bliver man ved med at give dem sårhelingsbehandling indtil det faktisk er lykkedes at behandle dem

kunne det jo ende med at blive langt dyrere for samfundet hvis de for eksempel så skulle

når man ikke giver folk den nødvendige behandling til de sår de har fået

så kan det også komme til at koste samfundet langt langt mere end hvis vi gav dem

overveje at få sat i gang med det samme

som mange har været inde på under debatten så vil det være meget få sager hvor man vil kunne føre tilstrækkeligt bevis

bliver rejst for domstolene fordi anklagemyndigheden normalt kun må rejse sagerne hvis

og det vil være få sager der så bliver ført derfor er spørgsmålet skal vi se på nogle andre måder hvor offeret faktisk kan

at blive konfronteret med den man siger har begået overgrebet og få sagt hvad det egentlig har betydet for en og komme af med den vrede man har

jo den anden del af det som jeg i hvert fald hører fra nogle af dem der gerne vil have muligheden for at rejse sager at de er bange for at der bliver begået nye overgreb derfor er det selvfølgelig også noget vi skal have med i vores overvejelser

er der og derfor synes jeg at det er fornuftigt som andre har været inde på at se på de erfaringer der er fra andre lande

bare gerne afslutningsvis over for justitsministeren efterlyse hvornår vi får gang i de børnehuse som

hvis vi fik dem ville vi også få opbygget en større viden om overgreb mod børn og det kunne være

nogle steder hvor man tog sig godt af børnene med det samme så var der flere der på mistanken henvendte sig så man kunne få afklaret om der var begået overgreb mod børnene eller ej for jo hurtigere vi får det afklaret og hvis det viser sig at der har været et overgreb får hjulpet barnet jo mindre bliver sandsynligheden for at der kommer følger senere i livet og jo mindre bliver sandsynligheden også for at det barn senere

vi desværre ser at nogle få af dem der har været udsat for overgreb gør så derfor håber jeg meget at ministeren vil presse på for at de børnehuse rent faktisk bliver oprettet sådan som et enigt folketing har besluttet man ønsker

af dansk folkepartis forslag det er ikke sikkert at det bliver vedtaget det kan man jo så begræde samtidig med at man kan glæde sig over at der

at vi skal afvente straffelovrådet

det bliver så hvis man skal dømme efter det svar der kommer fra justitsministeren engang næste år at vi kan debattere det altså i to tusind og tolv

det kommer formentlig i løbet af en år siger justitsministeren måske kommer det

i slutningen af to tusind og elleve men det er jo så først

tusind og tolv at vi måske hvis straffelovrådet vel at mærke siger at de synes det er en god idé

i form af lovgivning vi synes

tilfredsstillende at der skal gå en år eller

før folketinget kan handle i den her sag

måske er to skoler der er nogle der siger mere eller mindre håndfast at

at fjerne forældelsesfristen hvis straffelovrådet siger at det er en god idé og der er andre der siger at

som absolut skal mene at det skal være på en bestemt måde og så vil man

i den grad deponerer sin holdning hos et råd som ikke er folkevalgt det er jo

der være tradition for hvor lader komplicerede spørgsmål vurdere

være sådan at vi politikere herinde i folketinget der er valgt af borgerne deponerer vores holdning hos

så kan sjakre rundt med hvad det er skal mene på det retspolitiske område så jeg efterlyser når jeg hører en debat som den i dag at

og hvis man så ønsker det skal man jo også være parat til at sige at selv om straffelovrådet måtte mene noget andet så ønsker man det stadig væk og det kunne man meget vel gøre synes jeg set ud fra den tilstand

medlemmer af retsudvalget og socialudvalget der

til en høring for ikke så længe siden

og det var egentlig skræmmende at høre nogle af de beretninger der kom frem

forældelsesfristen kommer fra en

har så skriftligt meddelt at

som fyrre årig hun havde altså været udsat for overgreb i barndommen men opdagede

så skriver hun videre dette var efter at jeg

chokket efter det kom op til overfladen og skulle først bearbejdes på det tidspunkt da jeg overvejede at melde min krænker var det dobbelt krænkende at jeg ikke engang havde muligheden for

min krænker har endda tilstået og det har jeg optaget på bånd og i dag har

mulighed for at anmelde det

situationen for mange af de kvinder og mænd der i barndommen har været udsat for de her ting man er ikke sporet ind på hvad det overhovedet var man var udsat for men det er først

tyverne eller i trediverne eller i fyrrerne

afskåret mange af dem der er blevet krænket fra overhovedet at føre en sag over for deres krænker og ikke ikke nok med det

afskåret samfundet

afsløre den krænker med henblik på at stoppe vedkommende der måske vil begå nye krænkelser mod andre

et dobbelt problem at man i dag

at det først er når man er fyldt atten år plus ti

de forbrydelser som man har været udsat for

jamen skulle vi nu ikke lige afvente det her straffelovråd for

er altså vigtigt at vi gør tingene på den rigtige måde og det

men for dem der ikke har fulgt den her debat vil jeg dog lige sige

det her spørgsmål flere gange dansk folkeparti har fremsat det her forslag flere gange vi har diskuteret det i offentligheden

for en år siden i april to tusind og ti var der også en levende diskussion af det her spørgsmål i forbindelse med sagerne i den katolske kirke

et antal sager simpelt hen var forældede så de sager

af retssystemet der jo ellers

ændre ved forældelsesfristen det var så i april to tusind og ti

tusind og ti at man fik sat straffelovrådet i gang med

vurdere de her ting men det arbejder jo altså ekstremt langsomt som fru line barfod også var inde på i

problem i andre sager og det var måske noget

vi skulle kigge på i folketinget om den slags råd som vi så i øvrigt for nogle

åbenbart deponerer vores handlefrihed hos skal tage så lang tid om sådan nogle sager men det er så et andet spørgsmål som vi må tage op ved en anden lejlighed der er nogle ordførere der er inde på og det synes jeg er

nogle andre ting vi kan gøre mens vi venter på at det her spørgsmål bliver afklaret psykologbistand

bearbejdning i folkeskolen advarselslamper i det hele taget i folkeskolen

det er bestemt nogle af de overvejelser vi skal have

i dansk folkeparti meget indstillet på at drøfte også i forbindelse med udvalgsbehandlingen af det her forslag om vi kan lave nogle ændringer der gør det muligt at

har haft en fornuftig debat om

i salen i dag vi er kede af at der skal gå så lang tid men vi har forhåbninger

sagt at der skal ske noget

også vil stå ved deres ord uanset hvad straffelovrådet i øvrigt måtte sige når de nu

holdninger i hvad straffelovrådet siger det er der ikke nogen

saglige betragtninger som jeg føler

at når vi har bedt et råd om at komme med nogle

det er ikke ensbetydende med at vi har deponeret vores holdning og kommer med det forslag som rådet

bare ikke man skal pådutte os at vi har deponeret

at det er uholdbart når mange mennesker får det problem

ændre ved allerede nu men hele tiden siger at

have straffelovrådet til at se på at man er meget spændt på hvad straffelovrådet siger til det og frem og tilbage

stilling til det før straffelovrådet er færdig

det vi vil arbejde for under udvalgsbehandlingen først og

ikke behøver straffelovrådet til at vurdere at man som ni og tyve årige

mulighed for at kunne anmelde

men anmelde et seksuelt forhold

er der sådan set ikke noget nyt i jeg tog også bare ordet fordi jeg ønskede at sige at vi dog gerne vil høre nogle argumenter fra et råd som vi selv har bedt om at arbejde

om bevillingssituationen er god nok

afhænger jo altså også af den sekretariatsbistand der er og er der nogen der har ansvar for hvor stor

men jeg skal meget gerne og det

måske være fælles om i forbindelse med udvalgsbehandlingen spørge justitsministeren som jo er den

daglige ansvar for hvad der foregår i de

om der er et problem med bevillingerne siden det tager så lang tid

med ting og sager når man beder straffelovrådet og nogle af de andre råd om

være så så skeptisk over for at ting kan ske uden at straffelovrådet er inde over jeg synes sagtens man kan sige jamen vi ønsker at man får mulighed for i en senere alder

anmelde de her ting og at få ført sager ved domstolene uanset at

til retsudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter

har jeg fået at vide og

på at pålægge regeringen hurtigst muligt at fremsætte et

med en særskilt bestemmelse om netop kriminalisering af

den forbindelse indføres en klar definition

skal kunne idømmes en straf uden forudgående tilhold det foreslås også at der bliver indført en række initiativer i forhold

herunder hurtigere sagsbehandling systematisk registrering hos politiet ændring af bevisvurderingen styrkelse af offerets retsbeskyttelse erstatning og alternativer til fængselsstraf og at gøre det nemmere at tvangsindlægge psykisk syge

at slå fast at jeg ser meget alvorligt på

og forfølgelse det er en meget ubehagelig og

situation for offeret og det er vigtigt at der i disse sager reageres reageres hurtigt og konsekvent jeg lægger stor vægt

at hjælpe og støtte ofrene i disse sager og på en klar og konsekvent retshåndhævelse over for gerningsmanden som står bag chikane og forfølgelse derfor har stor sympati for de intentioner der ligger bag

støtte forslaget her og nu efter de gældende regler

at meddele en person et polititilhold

tilhold forbydes den pågældende at trænge ind på

forfølge eller på anden lignende måde forulempe den anden

bestemmelsen

behøver ikke at være tale om krænkelser som i sig selv er strafbare der kan for eksempel

ved hyppige uønskede personlige eller telefoniske henvendelser eller hvis gerningsmanden gentagne gange uønsket sender for eksempel blomster til den forurettede afhængigt af de konkrete

omstændigheder kan der også være tale om forhold som i sig selv udgør en overtrædelse af andre bestemmelser i straffeloven for eksempel om vold eller trusler i de tilfælde hvor tilholdet er rettet mod handlinger som ikke i sig selv er strafbare

er tilholdet med til at gøre det klart for gerningsmanden at hans eller hendes henvendelse er uønsket og at

beskyttes af tilholdet herefter vil være strafbare i den forbindelse skal det nævnes at rigsadvokaten i to tusind og otte har udsendt nogle nye retningslinjer blandt andet for at sikre en ensartet og effektiv anvendelse af polititilhold selv om der efter de gældende regler altså er mulighed for at gribe ind over for

er det efter regeringens opfattelse væsentligt løbende at se på om indsatsen på dette område kan styrkes

beskytte personer mod at blive udsat for forfølgelse og chikane det er som nævnt væsentligt at der bliver reageret hurtigt målrettet og effektivt for at sikre ofrenes sikkerhed og tryghed justitsministeriet har derfor bedt strafferetsplejeudvalget strafferetsplejeudvalget om at gennemgå gældende regler og praksis vedrørende meddelelse af tilhold og at overveje om der er behov for ændringer navnlig for at sikre en bedre beskyttelse af ofrene udvalget skal i den forbindelse blandt andet overveje om der

der ikke forudgående

har diskuteret været en del diskussion om tidsterminerne i forbindelse med sådan noget udvalgsarbejde og der kan jeg så meddele at

betænkning om denne sag forventes at foreligge inden for få måneder

jeg havde med retsordførerne i sidste måned hvor de tilstedeværende havde lejlighed til at give deres holdninger til kende de meget nyttige input og ideer som jeg fik på mødet

kommende betænkning indgå i forberedelsen af et nyt lovforslag som jeg agter at fremsætte i den kommende folketingssamling jeg finder det således rigtigst i første omgang at afvente strafferetsplejeudvalgets betænkning inden der tages nærmere stilling til de spørgsmål som rejses i beslutningsforslaget og regeringen kan dermed ikke støtte beslutningsforslaget men vil altså afvente

tak til dansk folkeparti

at have fremsat

hundrede og fem og tyve som det

en særskilt bestemmelse i straffeloven som kriminaliserer

helt uomtvisteligt at der er mennesker desværre nok også en del mennesker og flere end man umiddelbart tror som i det her land bliver forfulgt af såkaldte

voldsom grad

som bevidst ubevidst

at opretholde en kontakt

det udvikler sig altså til en besættelse og

medfører nedsat livskvalitet og mange praktiske besværligheder i dagligdagen der er uomtvisteligt tale om et alvorligt spørgsmål jeg synes også man må sige at regeringen og justitsministeren har

og seriøst

fænomen og problem og senest har der for få uger siden været en grundig drøftelse ovre hos justitsministeren hvor han har diskuteret med retsordførerne og fået forskellige relevante input

arbejde som ministeren jo har igangsat

meget seriøst vi tror der skal ske noget på området vi synes ikke at det med alt det der nu i øvrigt er sat i gang er tiden

df’s beslutningsforslag det vil være rigtigst sagligst at vi afventer

input som de forskellige retsordførere for partierne for nylig afgav på mødet i justitsministeriet

indstillet på at der derudfra skal ske handling og det er

min opfattelse at det også er ministerens indstilling og at der allerede lægges an til

kommende folketingssamling det vil være rigtigst at afvente

sf der satte det på dagsordenen og som så senere sammen

et beslutningsforslag som vi allerede har haft til behandling allerede for lang tid siden besluttede man jo at nedsætte et udvalg der skulle se på om der kunne komme en lovændring og det er det arbejde der nu er blevet redegjort for

travlt med at takke dansk folkeparti for nu at sætte den her sag på dagsordenen det må måske skyldes nogle andre dagsordener end

det er da lidt fjollet at vi skal stå og bruge folketingets tid på noget der allerede er sat i gang det siger jeg med al den respekt der er for

er sat i gang og som vi andre sådan set har arbejdet med ganske længe

spørgsmål om at man har nogle holdninger til hvad der skal ske når det udvalgsarbejde

igen deponerer vores holdning til hvad vi så

bliver udsat for det på en måde hvor der skal ske noget meget hurtigt

socialdemokraterne være indstillet på

chikane de er udsat for holder op og den holder ikke nødvendigvis op ved at man får en straf der skal altså behandling til når herre

hvor jeg endda også tror at herre peter skaarup selv var til stede og jeg ved at herre peter skaarup derfor kender alle partiers holdning her i folketinget til hvad vi skal have gjort for at hjælpe de her ofre for

proces som altså er sat i gang om at der skal laves en lovændring kommer dansk folkeparti så med sit eget forslag

givet bliver meget længere er tilfældet i dag hvor nogle får en meget

skal flere mennesker længere tid i fængsel må man bygge nogle flere pladser vi står lige nu og mangler over to hundrede

er at man skal løslades på halv tid

hvis man opfylder noget for noget ordningen kan man komme ud

synes at det var mere reelt at man gav den straf

fremsatte vi jo et forslag om lige præcis at kriminalisere

kommet længere end vi er på nuværende tidspunkt men jeg er også glad for at vi faktisk er enige om nu at der skal en kriminalisering til at der kommer til at ske noget

til at ske ret hurtigt allerede i næste samling vil

at dansk folkeparti burde have trukket det her forslag i respekt for at vi faktisk alle sammen har siddet på et møde

hvad det er vi mener der skal gøres

straffe der var en kvinde der kunne berette om at hendes

været sat ind i en periode men havde genoptaget

efterfølgende og derfor er det altså afgørende at vi også stiller op med de nødvendige behandlingsmuligheder når vi vælger

at blive anerkendt som ofre og det handler om adgang til erstatning psykologhjælp og bistandsadvokat

synes bestemt der er nogle områder at tage fat på ofrenes beretninger er grufulde og man kan jo slet ikke forstå at det kan lade sig gøre at forfølge et andet menneske på den måde uden at politiet skulle kunne have redskaber til at gribe ind på nuværende tidspunkt

er glad for at vi alle sammen har sikret at det nu

til virkelighed nu kommer vi faktisk det skridt videre og det kommer oven i købet i politisk henseende til at ske

komme nu uanset det

er der vel ikke noget i vejen for at vi allerede nu

strafniveauet på det her område

kunne vi ikke være enige om det allerede nu og måske sende det signal samlet til justitsministeren at det skal med

heller ikke mening at snakke om højere straffe på nuværende tidspunkt jeg er optaget af at det her hører op når man lytter til ofrenes beretninger

kan man slet ikke forstå at de i så mange år har måttet leve med den forfølgelse det vigtige for mig er

sørge for at det hører op om det så er behandlingsdomme af en vis

må vi jo så se på når det her arbejde er afsluttet

jeg kan ikke forstå at vi rejser den diskussion her og nu vi har alle sammen inklusive dansk folkeparti for længst afgivet vores indstilling til hvad der skal ligge i et lovforslag og så

at stå og tage det her endnu en gang

er en konkret definition i straffeloven

enten samlet eller enkeltvis kan bruges

men det som vedkommende sagde

aflytning i de her sager så der var mange konkrete

hørt på selve høringen at straffene

det kan være behandling af gerningsmanden der er det men der hvor vi jo mangler en definition

når det for eksempel handler om at

til en anden person som vedkommende ikke ønsker eller sender sms’er om at vedkommende har overvåget den anden jeg ved hvor du var klokken dit og dat der så jeg at du mødtes med den og den som havde det tøj på det kan være ubehageligt og intimiderende og det er faktisk ikke ulovligt på nuværende tidspunkt

det er jo det vi i sf har ønsket skulle blive kriminaliseret så politiet får nogle muligheder for at skride ind på et tidligere tidspunkt

måske hurtigere kan få en behandlingsdom som er det der sikrer

et ganske alvorligt problem det er et alvorligt problem at der er nogle mennesker der ikke kan forstå at man skal lade andre være i fred at andre mennesker også har grænser for hvad de vil finde sig i og hvad de kan være med til at vi hver især har en personlig frihed som ikke skal krænkes

skal man lade være med at gøre det for den uønskede

er ofte meget meget voldsom i forhold til den det går ud over og påvirker ofret meget meget

er det helt relevant at vi får set på det her med

for det er helt uhørt at der er nogle der på den måde kan blive forfulgt og krænket vi har jo allerede i dag nogle regler der kan samle op på det her der er muligheder for at man kan give et tilhold altså at ofret henvender sig til politiet og siger bliver forfulgt på den og den måde så kan politiet gå til den person der forfølger og sige det må du ikke

i hvert fald nogle steder i landet mere end andre

når jeg hører forskellige politifolk fra landet give forskelligt udtryk for hvordan man bruger de her regler

at det måske godt kunne gøres noget bedre

lære noget af de steder hvor det fungerer bedst

gerne opfordre til at man gør allerede nu

spørgsmålet om der skal være nye love nye regler nye måder at gøre tingene på ligger lidt ud i fremtiden

synes jeg i den grad at man internt i politiet har behov for at

hvor man faktisk kører de her sager på en rigtig fornuftig og hurtig måde kunne andre politikredse måske lære noget af så den opfordring vil jeg gerne give

vi kan tage stilling til om vi skal lave en egentlig ny bestemmelse i straffeloven der handler

opgaven at få den afgrænset sådan

hvad det er de skal forholde sig til hvad det er der er lovligt og hvad det er der er ulovligt men det kunne også være vi fik nogle indspil til hvordan den eksisterende ordning

uanset om vi laver en paragraf vil den eksisterende ordning med at give tilhold

jo stadig væk være til stede den kan også bruges i alle mulige andre sammenhænge

også være til stede i forhold til den her type sager

også være at vi fik et indspil til hvordan ikke så meget vi men myndighederne politiet domstolene i endnu højere grad og endnu bedre kunne benytte de muligheder der rent faktisk findes i dag jeg er helt overbevist om at det her

kan gøres bedre der er nogle der har vist at det kan gøres bedre og derfor

er der god grund til at gøre det men på nuværende tidspunkt afviser vi beslutningsforslaget her og det er altså ud fra at

er nogen grund til at løbe en åbentstående dør ind

skal til at tage det her forslag frem men jeg er fuldstændig klar

at det selvfølgelig er for at markere sig og herinde er det fordi

det videre arbejde på det her område

og vi afventer nu hvad der kommer frem

også gerne som andre takke sf for at de for et par år siden satte det på folketingets dagsorden igangsætte det arbejde der førte til at

blev enige om at der skulle ske noget og at der er blevet sat et arbejde i værk som vil føre til at vi meget snart vil få et lovforslag at der også vil komme forslag til hvad der i øvrigt skal iværksættes af foranstaltninger

man bedre kan tage hånd om dem der bliver ofre

kan straffe dem og give dem behandling og hvad der ellers måtte være behov for så ligesom de øvrige ordførere

ikke hvorfor dansk folkeparti opretholder det her beslutningsforslag når alle folketingets partier er enige om

selv om der var nogle der måske sådan samtidig med at de var positive følte sig lidt foranlediget til muligvis at skælde lidt ud

ikke det blev til så meget skældud men

for eksempel fru line barfod der til sidst sagde at det har været et

eller unødvendigt at debattere dette i retsudvalget

at vi netop deltog i et møde med justitsministeren hvor justitsministeren indkaldte partierne og hvor

det her område inden at straffelovrådet

kommer med en melding og det er vel et udtryk for

for at vi på nogle områder her strammer lovgivningen ganske alvorligt og at der også er interesse for

diskutere det ud over at straffelovrådet er sat i gang med emnet for

dem der hjælper os med de her ting

godt her i folketinget tage stilling til ting uden at vi nødvendigvis skal have en hel masse analyser frem og tilbage fra nogle andre end os selv af hvad der skal ske der har vi i vores beslutningsforslag jo anført nogle af de ting som vi synes det er helt oplagt at tage fat på

i ret mange detaljer i forhold til

jeg tror man man sagtens når man hører de beretninger

sætte sig ind i at det er nogle meget lave straffe der gives på det her område og at de tilhold som egentlig skulle fungere ved at man ikke må nærme sig

ikke fungerer tilstrækkelig effektivt og for

nogle af os var det også en øjenåbner at en psykolog fra

at skal man skal man stoppe de

skal det gøres inden for de første fjorten dage hvis man skal

derfor er der nogle ting her som trænger sig på der er også hele området omkring forældreansvarsloven som jo ligger i et særligt regi og bliver diskuteret i øjeblikket med justitsministeren

nogle benytter sig af den ene chance efter den anden

om forlængelse af diskussioner vedrørende forældremyndighed

at vi lader nogle vurdere med hvad der skal ske vi skal også selv ind i debatten

i retsudvalget med forskellige eksperter på det her område var også at repræsentanten for nordsjælland politi kunne fortælle

for eksempel zoneforbud over for dem der

brug for bedre behandling behandlingsstraffe der er brug for

aflytning af dem der bliver ved

man ikke skal forfølge andre mennesker

at der er villighed på den anden side af ekspertudvalgets vurderinger så det ikke bliver noget med at vi siger nå ja

så meget godt ud og så bliver der i øvrigt ikke gjort mere men der synes jeg

de meldinger der er kommet i dag i folketinget som tegn på at det

jeg synes også og regeringspartiernes ordførere var meget

som vi skal tage seriøst

hvis det var det så ingen kritik af det

er noget mellem to kommaer som i sig selv ikke giver mening og derfor vil

ret interessant det er ovre i anden spalte i anden og tredje linje hvor man skriver bevisvurderingen i sager af den karakter men der står ikke noget om hvad

ikke skal være nogen beviser til stede eller at man skal se mildere på det eller at man skal se strengere på

beviser til der står ikke noget om hvilken retning vi skal cykle i og det synes jeg måske er

bevise at de handlinger som

mange mennesker jo sætte pris på at få blomster

det ikke er blevet formuleret fuldstændig optimalt men

skal barren sænkes for hvad der kan bruges i retten

styrke lovgivningen på det her område og det gør man altså også ved at lave en reel definition

folketingsbeslutning henvises til retsudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter

et lovforslag der indebærer at alle nyfødte børn i danmark samt alle udlændinge der tager ophold i danmark

dna profilregister

er det sådan at denne registrering skal være obligatorisk virkningen af en sådan obligatorisk registrering vil med tiden blive at alle herboende eller i hvert fald alle med lovligt ophold til sidst vil være registreret i dna registeret beslutningsforslaget er til dels en genfremsættelse af beslutningsforslag nummer b

dog var det vistnok blandt andet tanken med det tidligere beslutningsforslag at registrering af nyfødte kun skulle finde sted med forældrenes samtykke og så var udlændinge der tager ophold i danmark vist ikke omfattet af det begrundelsen for det aktuelle beslutningsforslag er at dna er et meget effektivt værktøj til dels at fælde gerningsmanden til en forbrydelse dels

har blandt andet henvist til en drabssag fra herning hvor en otte og fyrre årig mand sad varetægtsfængslet i cirka tre uger før en dna test viste at han ikke kunne være gerningsmanden efterfølgende fandt politiet ved hjælp af dna spor frem til den person som nu er dømt for det pågældende drab som jeg startede sige ved førstebehandlingen af det tidligere beslutningsforslag ønsker regeringen naturligvis at give politiet de bedst mulige betingelser for at efterforske forbrydelser

ideen om en obligatorisk dna registrering jo umiddelbart lyde ganske besnærende som reglerne er i dag kan politiet registrere dna fra personer som har været sigtet

års fængsel eller derover og derudover kan der ske en registrering af dna fra sigtede i visse sager om børnepornografisk materiale

politiet udtage dna prøver fra personer som selv ønsker at afgive dna for at rense sig for en mistanke og mig bekendt benyttede politiet blandt andet den mulighed i den drabssag fra herning som jeg lige nævnte obligatorisk dna

registrering som foreslået er med andre ord ikke nødvendigt for at kunne rense uskyldige for mistanke ved hjælp

i dag derimod vil jeg ikke bestride at obligatorisk dna registrering i visse sager vil kunne hjælpe politiet til at fælde gerningsmanden så i den forstand

er beslutningsforslaget som sagt besnærende men jeg må også understrege at der er væsentlige hensyn som trækker i den modsatte retning det er afspejlet i den europæiske menneskerettighedskonvention konventionen fastslår

at enhver har ret til respekt for sit privatliv og at myndighederne kun kan gøre indgreb i denne ret hvis det er nødvendigt i et demokratisk samfund for eksempel af hensyn til den nationale sikkerhed den offentlige tryghed eller for at forebygge uro eller forbrydelser så menneskerettighedskonventionen

sætter altså nogle rammer for hvor langt vi kan gå og obligatorisk dna registrering af alle nyfødte og udlændinge som foreslået vil efter alt at dømme være i strid med konventionens krav om respekt for privatlivet det kan man blandt andet udlede af en dom som menneskerettighedsdomstolen afsagde den fjerde december to tusind og otte baggrunden for den sag var at man ved mistanke om et strafbart forhold i storbritannien kunne opbevare fingeraftryk celleprøver og dna profiler fra den sigtede uafhængigt af hvor alvorlig den pågældende lovovertrædelse var og uafhængigt af hvor gammel den sigtede var opbevaring af det materiale kunne desuden ske uden tidsbegrænsning og der var kun begrænsede muligheder for at få fjernet eller destrueret materialet efter en frifindelse eller en påtaleopgivelse menneskerettighedsdomstolen fandt at storbritannien derved havde krænket menneskerettighedskonventionens bestemmelse om ret til respekt for privatlivet

profiler fra personer der havde været sigtet men ikke dømt for noget strafbart ikke havde ramt en rimelig balance mellem på den ene side hensynet til at opklare forbrydelser og så på den anden side hensynet til privatlivet derfor kan der næppe herske tvivl om at en generel obligatorisk dna registrering som foreslået er uforenelig med menneskerettighedskonventionen i danmark gav menneskerettighedsdomstolens afgørelse i øvrigt anledning til en ændring af loven om det centrale dna profilregister i konsekvens af dommen gennemførte man en tidsfrist for hvor længe der i dna registeret må opbevares dna profiler fra sigtede men ikke

skal slettes fra registeret når der er forløbet ti år fra frifindelse eller afgørelse om påtaleopgivelse eller tiltalefrafald uden vilkår

forhåbentlig skinner igennem har jeg sådan set stor forståelse for de gode intentioner der ligger bag beslutningsforslaget men selv om samfundets interesse i at opklare og forebygge kriminalitet naturligvis er et legitimt og tungtvejende hensyn så må indgreb i private interesser ikke blive så vidtgående

det gælder ikke kun dna registrering efter de gældende regler i retsplejeloven kan politiet jo heller ikke optage fingeraftryk eller foretage

af alle og enhver så regeringen kan altså på den baggrund ikke

og økonomien

socialdemokratiet selv deltager i de forhandlinger som finder sted i øjeblikket og derfor

socialdemokratiet følger med i i forhandlingernes forløb

fru karen hækkerup nævner

har været rejst i forhandlingerne men jeg sidder heller ikke direkte med i forhandlingerne så meget kan jo være sket men med hensyn til den konkrete sag vil jeg bare sige at

det ændrer sig jo ikke ved at der føres forhandlinger som jeg nævnte har vi en konvention her som under alle omstændigheder stiller sig i vejen for hvor langt man ville kunne gå i retning af at lave sådanne registreringer

bortset fra at det er meget dyrt så det ville jo også stride imod behovet for at reducere

at finde løsninger hvor man

vi kan ikke gå ind og gennemføre noget som er i strid med konventioner det gjaldt i øvrigt ikke sænkelsen af den kriminelle lavalder det er

kunne det

en konvention og domstolen

det er jo sådan med pku registeret hvor nyfødte bliver optaget ved fødslen

gerne vil indgå i det altså nyfødte

det er klart at der er forskel på obligatorisk registrering og så registreringer som man frivilligt indlader sig på

rent juridisk vil vil jeg bede om

optaget i registeret også på frivillig basis for det betyder jo at man kan udelukke

relativt mange formentlig vil være

udelukke rigtig mange i en given sag om voldtægt eller

tale om en naturkatastrofe

sin tid og andre steder

meget hurtigt udelukke en hel masse mennesker

registre er i overensstemmelse med vores internationale forpligtelser eller ikke er det

her beslutningsforslag således at det angår en obligatorisk registrering

den opfattelse at politi og anklagemyndighed skal have tidssvarende og bedst mulige inden for rimelighedens grænser virkemidler og hjemler til at kunne opklare forbrydelser

skal man naturligvis være

indstillet på at give inden for retssamfundets rammer nødvendige vidtgående beføjelser men lad mig sige det med det samme

kan vi ikke støtte vi må sige at

tanker om at regeringen skal pålægges at komme med et forslag som medfører at alle nyfødte børn i danmark og alle udlændinge som tager ophold her i landet skal registreres i et centralt dna profil register med henblik på at en sådan dna profil vil afsløre gerningsmanden til en forbrydelse og rense uskyldige for mistanke synes vi simpelt hen er for stort et apparat at etablere i forhold til det problem i de enkelte tilfælde ganske alvorlige problemer men dog i den store

tager sigte på at løse der er ganske enkelt for os at se ikke proportionalitet i det her forslag

fra april to tusind og ti og der sagde vi også nej

at politiet efter de nuværende regler kan udtage og opbevare en dna prøve fra en person som selv ønsker at afgive en sådan prøve med henblik på at rense sig fra en mistanke vi ved også jævnfør ministerens netop afgivne redegørelse her fra talerstolen at der er problemer i forhold til den europæiske menneskerettighedskonvention vedrørende den enkelte persons ret til privatliv

der er domsafsigelser fra storbritannien som giver baggrund for at hævde og fastholde at her er et problem endelig må vi sige at

et som det her er ganske principielle spørgsmål og overvejelser omkring afgrænsningen af det opbevaringen af det

den tid hvori materialet skal opbevares hvem der har tilgang til oplysningerne det vil jo på sigt og i de forkerte hænder være helt fantastisk værdifulde oplysninger og i de forkerte hænder også frygtelige oplysninger som man kan forestille sig kan bruges til mange forfærdelige ting der er ingen grund til når ikke der er et berettiget behov at løbe sådan en risiko hvor mange alvorlige forbrydelser i det her land er det der ikke bliver opklaret i hvert fald på sigt bliver jo de ni og halvfems

at det vil koste meget meget store beløb at etablere et sådant register og hertil årlige udgifter også af betragtelig størrelse penge som kunne være brugt til mange andre ting til uddannelse til sociale formål til kriminalitetsforebyggelse

alt det fører altså til at vi bliver nødt til at sige til dansk folkeparti

der er proportionalitet i det og vi må som vi har gjort tidligere sige nej tak til

skal aflevere kindskrab på vejen ind

godt spørgsmål som man siger

ikke rigtig ved hvad man skal svare jeg kan ikke svare præcis på spørgsmålet hvor mange penge det er

i milliardklassen men det er selvfølgelig også et spørgsmål

hvor mange år frem jeg ved det ikke men det jeg i hvert fald har fået at vide

erfaret igennem de dokumenter jeg har læst i forbindelse med det her problems behandling og det her forslags behandling er at det er meget meget store beløb og at det er

problemer omkring afgrænsning

jeg i den situation vi står i at det er problematisk

overveje at disponere så mange midler til et så snævert område som det her når landet fattes penge

men

procent af alle alvorlige forbrydelser i

behandling nu b en hundrede og otte og tyve taler om at alle nyfødte børn og alle udlændinge der kommer til danmark og tager ophold her skal indgå i

register det er jo altså noget andet end et frivilligt register for blodprøver fra nyfødte det håber jeg vi er enige om

den fuldstændige decimalprocentsats for opklaring

jeg sikker på at vi kan finde i en årbog eller en årsrapport

domstolene eller fra rigspolitiet

skal jeg på forhånd beklage men jeg tror at det tal jeg angav er meget retningsgivende for det der er

som vi taler om her men det andet spørgsmål handler jo om

omfang

når det angår drab og når det angår voldtægt

når det gælder for eksempel indbrud og

i den her sammenhæng så bliver jeg også nødt til at fastholde at når herre peter skaarup siger at det langtfra er alle alvorlige forbrydelser der bliver opklaret og jeg siger at det er meget få alvorlige forbrydelser der ikke bliver opklaret så tror jeg lidt det er

om vandglasset er halvt fuldt eller halvt

at når vi taler om drab om grov vold og om

er det meget få af disse forbrydelser der i danmark ikke på et eller andet tidspunkt bliver opklaret det var det jeg sagde

der ikke blev reflekteret så meget over og det synes jeg at

måske lige skulle have lejligheden til at gøre det var i forhold til at

at man nu har blodprøverne i forvejen

være mange basseører vi taler om i forhold til hvis man skal sidde og lave en dna screening og kode

at én ting er at man har en bloddråbe liggende

helt andet er hvis man skal lave en analyse af den bloddråbe for at finde en dna streng og dermed en dna kode der

at det lå på en tusind to hundrede kroner per prøve at skulle lave det her og ganget op med antal borgere her i landet begynder det vel alligevel at nærme sig nogle nogle penge der udgør et anseligt beløb

rigtig mange penge når vi ganger op med det antal vi nu skal gange med når vi snakker om alle nyfødte børn og alle udlændinge der tager ophold her i landet der er jo forskel på om man tager en blodprøve til det såkaldte pku register eller

man skal lave en prøve med en efterfølgende analyse til et dna register

fuldstændig rigtigt en helt markant forskel og det tror jeg i og for sig også at herre peter skaarup er udmærket

en selvstændig problemstilling i forbindelse med behandlingen af det her forslag at vi taler om så ustyrlig mange penge som det i virkeligheden er og jeg må indrømme at det er lidt overraskende for mig at man kan tage så let på et forslag der involverer så mange penge i en tid hvor landet fattes midler og hvor der er så mange andre formål kunne anvende dem fornuftigt til hvis vi i øvrigt havde dem

det hører da bestemt til til sjældenhederne

så sige for at blive i den polemik der lige var omkring hvor mange børn

og hvad det koster at lave de her blodprøver og lave en analyse

det ene lyspunkt ved det at efter at regeringen har indført brugerbetaling på barnløshed falder fødselstallet i

jeg skal selvfølgelig på vegne af socialdemokraterne afvise det her forslag vi går ikke ind for at der skal være et dna register for alle nyfødte og vi går ikke ind for at udlændinge der krydser vores grænse uanset

skal aflevere et kindskrab på vejen ind over grænsen jeg synes det er noget mærkeligt noget at man

have at vi alle sammen skal være i et dna register egentlig tror

er mange tilgange til det er man bange for at være i et dna register eller skal man kun være der hvis man er mistænkt der er nogle der ville sige at hvorfor lave et system som erich honecker ville have været ellevild for at få indført andre vil sige hvorfor skal vi ikke bare sige at så lang tid man ikke

kan man blive undersøgt og så kommer man også i et register det jeg synes er vigtigt ved det her

er at et dna register

forhindre forbrydelserne i at ske det vil selvfølgelig gøre at nogle forbrydelser vil være lettere og hurtigere at få opklaret men forbrydelser ville jo trods alt ske alligevel

at krydse grænsen også samtidig skal aflevere en dna prøve for at komme ind i vores land så alt i alt

forslaget herre peter skaarup nævnte før at der er en lav opklaringsprocent

det er jeg meget meget enig med dansk folkeparti i er et kæmpeproblem for de mennesker der bliver udsat for indbrud bliver udsat for nogle alvorlige forbrydelser og de mister en del af den elementære tryghed der skal være om at man kan være sikker i sit hjem men når mange af indbruddene ikke bliver opklaret skyldes det jo eksempelvis at der ikke findes dna

fanger man jo også tit de forbrydere der er eftersom det ganske ofte er de samme der tager rundt og begår rigtig mange indbrud

nogle gange når man så finder et dna der kan knyttes til en af indbrudstyvene

har man lige pludselig fået løst seksten eller tyve sager så det med at sagerne ikke bliver opklaret handler ikke om

dna prøver men at der simpelt hen ikke findes dna på de gerningssteder

det er sådan set enig i men jeg ved ikke om man forestiller sig at man skulle lave en kø nede ved grænsen hvor der stod østeuropæiske kriminelle og

skal de holde i den bilkø og så kan de få taget en prøve det er jo sådan i dag at hvis man er mistænkt for noget

kan man godt få taget en prøve også selv om man kommer fra østeuropa

er der ikke nogen østeuropæiske kriminelle der kan fanges det kan de godt og det gør politiet heldigvis også i stigende grad

amagermanden er en fem og fyrre årig mand der over tid har begået både drab og voldtægter hvis han var blevet taget

de mange mennesker de mange ofre der har været i kølvandet på

ikke socialdemokraterne uanset at man så ikke lige går ind for det

man kan i forhold til hvordan vi opbevarer dna herhjemme så jeg tror ikke at det er muligt at udvide det yderligere

det kan jo godt være at nogle kriminelle

kan man jo ikke nødvendigvis sige at der ikke

kommet ofre men det er da klart at eksempelvis sådan en sag som

og over for hinanden skal vi bruge en milliard skal vi

kunne man have fængslet amagermanden og andre serieforbrydere

ny kriminalitet medmindre man

den lovlydige del af befolkningens side

gerne vil tale på vegne af

have sig frabedt at skulle i noget som helst register så lang tid de

den debat synes jeg da også må følge med når man diskuterer

være nogle der ligesom jeg har det forholdsvis afslappet med det og som har tillid til at det

og så vil der være andre der vil sige det vil jeg simpelt hen

er det en så principiel debat at skal man nogen sinde nå derhen det kan da godt være

om halvtreds år så kræver det at det er en debat man har taget og

og jeg synes ikke at jeg kan finde grundlaget

at skulle indføre det her dna register for os alle sammen

det er usmageligt at alle udlændinge der krydser vores grænse skal afgive en dna prøve jeg forstår heller ikke hvor dansk folkeparti vil finde den ene milliard kroner som det her åbenbart koster jeg synes også vi skal passe på med at kaste os ud i nogle regler hvor vi bryder med menneskerettighedskonventionen

sige at når jeg vejer det hele op for og imod så er det rigtigt og når herre

kunnet pågribe gerningsmanden tidligere men det havde stadig væk krævet at den første forbrydelse var blevet udført og at man havde fået

man kan da godt se nytten af det register som herre peter skaarup og dansk folkeparti foreslår umiddelbart

placere dem i et et dna register vi

det her register vil jo i så fald kun blive anvendt når man har et spor som bliver koblet med noget

på et gerningssted man skal bare sørge for at det bevismæssigt ikke står alene så man også er sikker på at man har fat i den rigtige gerningsmand men når det så er sagt

vi har i sf stor respekt for konventioner og menneskerettigheder derfor retter vi os selvfølgelig efter det og jeg bliver nødt til at sige til herre peter skaarup

set at dansk folkeparti har været ude i pressen og foreslå at drengebørn og udlændinge skal registreres og nu kommer så det her forslag der ligger en

på det her område og det bliver vi naturligvis nødt til at

der prisen på den her sag som vi har diskuteret

og var med ude at følge deres indbrudspatrulje

det er jo også en sum penge når vi så skal begynde at regne det sammen med hvor mange danskere der er og alle de udlændinge som efterhånden gæster vores land og som arbejder i vores land

det kunne godt gå hen at komme til at koste nogle penge og jeg kan ikke se at dansk folkeparti anviser nogen finansiering i præcis det her forslag så

de øvrige venner i sf

når det kun bliver brugt i de tilfælde hvad er problemet så altså hvis man har rent mel i posen hvad er problemet så med at stå i et sådant register

spørgsmål og når vi så er

er der et behov for at gøre noget og prisen er faldende

og vi skal jo i hvert fald altid som politikere også tænke lidt over hvad konsekvenserne

kan bruges til og hvilke sammenhænge det kan indgå

og der synes jeg jo det er interessant at enhedslisten har et forslag her senere i dag om et frihedsråd som ligesom skal rådgive politikerne i forhold til indgreb i frihedsrettighederne der findes borgere som vil have noget imod det her og der skal være en balance i forhold til indgrebet i den personlige frihed nu er der jo netop faldet en dom på det her område og det synes jeg at vi skal respektere

nogen fornuftige argumenter imod

en domstol vil jo formentlig ikke på nogen måder kunne gø af at man frivilligt går ind og lader sig registrere ligesom man gør i pku registeret

jamen selvfølgelig

lille nyfødte kommer aldrig ud i

anden udstrækning når de fylder atten år og

myndighedsansvaret skulle tage stilling til om de fortsat vil være i i sådan et register men jeg kan da ikke forestille mig at alle de udlændinge der kommer til danmark så vil lade sig registrere i

et register jeg synes der er en udmærket balance i at vi fortsætter på den måde vi har gjort og jeg

de allerallergroveste forbrydelser danmark har en meget høj og flot procentrate når det gælder opklaringen af for eksempel mord og det tror jeg blandt andet

har noget at gøre med at vi for eksempel anvender dna profiler og har et cpr register så vi ved hvor borgerne borgerne bor henne

som værende en genfremsættelse af de synspunkter jeg tidligere har fremsat nemlig at det konservative folkeparti ikke kan støtte beslutningsforslaget her vi anerkender fuldt ud at

kan være en række fordele forbundet med at have et altomfattende dna register

tvivl om jeg hører også de argumenter der bliver ført for hvad

register ville kunne bruges til hvordan det kan lette nogle ting

ikke sagt noget forkert i den sammenhæng men det der bare gør sig gældende

række ulemper og der er man så nødt til at veje fordele og ulemper op imod hinanden og se hvor

vi er tilfreds med den ordning vi har i dag

påkalde sig myndighedernes opmærksomhed på den

over alle nyfødte igennem de sidste mange mange år

det er jo et spørgsmål om at det register hvor der ligger en bloddråbe

koste svimlende formuer

domstolene kan jo med en kendelse lukke det register op

nogle bortkomne eller som vi senest

om identiteten på nogle vil man kunne gå ind

gå ind at hente den persons bloddråbe og deraf lave en dna profil analyse og så få bekræftet eller afkræftet om det er vedkommende så på den måde kan det register altså bruges

det skal være nemlig at man har et dna register over alle borgere her i landet

kan man samle de dna spor der er på gerningsstedet og så køre dem igennem databasen og så kommer der et antal personer ud på den anden side og de personer

bryder vi os ikke om og det er altså et retssikkerhedsmæssigt dilemma der vil opstå og grunden til

det være meget meget nemt at plante det der hedder falske dna spor på et gerningssted

skal få dårlige ideer men det er muligt at plante dna spor på et gerningssted og dermed kaste

vil det være meget nemt at kaste skylden på en anden og

stå og bevise sin uskyld og det synes vi ikke er hensigtsmæssigt

den dag i dag at selv en dna analyse

hundrede procent sikker den er ikke hundrede procent identificerbar og det vil sige

et spor på et gerningssted vil kunne kaste mistanke på flere forskellige personer

ude i det der med at det er omvendt bevisbyrde og så skal de til at bevise deres uskyld

kan sige nå ja hvis hvis udgifterne står mål med

over tid finde de penge ja det er rigtigt

at det er min vurdering at de penge vil være brugt bedre

er det stadig væk sådan at et dna spor i sig selv ikke er nok til domfældelse der skal stadig væk føres beviser det skal stadig væk sandsynliggøres og

et register som omfatter alle borgere her i landet altså sådan en total overvågning det synes vi ikke fra konservativ side

nej til beslutningsforslaget

forslaget var fremme til debat sidste gang hvor

til et overvågningssamfund som vi ikke tilhængere af men jeg vil henvise til talen fra sidst

det har vi to hovedårsager til den ene er spørgsmålet om frihed vi mener faktisk at det er afgørende at sikre et samfund med så meget frihed for borgerne som muligt

det skal vi diskutere om lidt når vi har vores eget forslag

spørgsmålet om ressourcer vi mener faktisk at det er vigtigt at vi bruger de ressourcer vi har på at gå efter det hvor man har mistanke om at

er skyldige frem for at bruge ressourcerne på at overvåge alle de uskyldige vi synes at det er en meget forkert udvikling der har været i de senere år hvor

så et milliardforslag kan vi forstå på overvågning af uskyldige borgere

skyldige det er der vi har brug for at sætte ind og det er der vi har dygtige politifolk der kan lave et godt politiarbejde for at finde dem det er det vi skal bruge ressourcerne på i stedet for

for alle nyfødte ser ikke ud til at blive vedtaget rolig man kan konkludere ud fra debatten i dag men det ændrer ikke ved at vi anser det for utrolig vigtigt at man udstyrer politiet med rigtig gode arbejdsredskaber

at opklare kriminalitet der kan vi ikke komme uden om at dna registeret er et fremragende værktøj som ikke

betyder at man alene på grund af dna spor kan dømme en person

for nyfødte

rolig måde at udbygge det register vi kender i dag på og det vil altså betyde

måske mindre alvorlig kriminalitet man

er alvorlig og ikke så alvorlig kriminalitet kan blive opklaret meget hurtigere og nemmere og vi vil kunne undgå at

kriminelle har frit spil over lang tid uden

kriminalitet kunne blive stoppet i tide og egentlig også få den løftede pegefinger som der er behov for

det måske går rigtig rigtig galt for den pågældende og vedkommende

ultimative forbrydelse der betyder at vedkommende kommer til sidde i fængsel i rigtig lang tid der har så blandt folketingets partier været alle mulige

det er for dyrt der er nogle der mener at det er mistænkeliggørelse eller i hvert fald rummer kimen til mistænkeliggørelse af nogle mennesker og så er

allerede kender dna registeret i dag

mange der var skeptiske over for det fra starten

at være et fremragende redskab det har vist sig at det ikke bliver misbrugt

retstilstand forstået på den måde

har fået en hjælpende hånd ved at det her register har virket

totalt irrelevante bemærkninger

helt tåbeligt forslag og det

men jeg synes at der er for lidt seriøsitet når man bare hælder det ned ad brættet med henvisninger til dybt latterlige ting og når man kommer med argumenter der slet ikke holder vand jeg synes at et af

at det ikke stopper kriminalitet

kan jo se i de meget spektakulære sager der har været for eksempel om den såkaldte amagermand

ville have stoppet stoppet kriminalitet hvis den person var blevet pågrebet i tide

der er rigtig mange der bor på amager og omegn der ville have været utrolig glade for

den ultimative forbrydelse som vedkommende også har begået og også er på anklagebænken for når vi så kigger på

at det igen er et fremragende redskab for

kan frikende sig selv så at sige ved at kunne påvise at den dna profil den pågældende har betyder at

den store heksedomstol

anden

lige præcis det essentielle vi skal huske på her

af nogen det er tværtimod kun noget man bruger hvis der er begået noget

altså har en mulighed for ad den vej at finde den skyldige så for dem der har rent mel i posen og aldrig kunne

det er formentlig også derfor der er stor opbakning til det rundtomkring når når vi diskuterer det

folk hos politiet anser det for for et fremragende redskab

det tæller meget på vægtskålen at en netop afgået

kunne få det så i hvert fald have et register over alle nyfødte drenge og alle udenlandske mænd

der begås mest kriminalitet af de

som man nu har nemlig at det drejer sig om drab og

og der er en del af de skyldige mænd der er udlændinge

redskabsperspektiv hos politiet oplagt at et sådant

så har vi altså nogle politikere herinde der har muligheden for at give politiet det redskab men som siger nej det er jeg ærgerlig over men

vi jo nok ikke komme ret meget videre i dag samlet set tror vi

noget mindre dna register i sin tid

fordi det har vist sig at være et godt og sikkert redskab og vi tror på at man yderligere vil kunne udvide det hen ad vejen sådan at

en af de veje man kunne starte med at gå hvis nogle mener at

kunne jo være at man i højere grad gav adgang til pku registeret i forbindelse med nogle sager som man gerne vil

det konservative folkeparti der var ordfører i sagen her

har fået lov til at få adgang til pku registeret over alle nyfødte i dag og ad den vej har

det måske en af de veje vi kunne gå men det kræver

berøringsangst i folketinget hvor nogle partier er totalt afvisende og gør nar af

afgives de her frivillige dna prøver som vi også taler for i forbindelse med behandlingen af sagen

i folketinget i dag så det er noget af det man kan arbejde videre med nemlig hvordan man rent praktisk

en mulighed kunne være hvis hvis det er fuldstændig uoverstigeligt for socialdemokraterne at indføre en form for

de personer der frivilligt afgiver dna

omdannet en blodprøve til en dna streng fra pku registeret

mange muligheder men det kræver altså at man er positiv og at man har et positivt sind og ambitioner

ikke sidder der og er negativ

eller står op

det vil den

fordi man kommer forbi og spørger forældrene om det er ok

overhovedet at diskutere det men man kunne sagtens bruge pku registeret som

at udelukke

det mord eller eller den voldtægt der er tale om fordi man har et meget stort antal mistænkte som man gerne vil have indsnævret til meget få

bruge meget færre ressourcer på at undersøge de få der er tale om

pku registreret jeg ville gerne om

fortælle os hvad det er for nogle

har fået adgang til pku registreret

at gå andre veje og en af de veje vi vil prøve at gå

der er jo mulighed

hvor mange

politi og anklagemyndighed

fremsat anmodninger om at få pku oplysninger

hvad der skal til for at få adgang til flere oplysninger i forskellige sager via domstolene eller andre måder

hos domstolene hvis man

meget ofte at man altså retter ind på en måde hvor man siger

beder om sådan og sådan og derfor spørger man ikke

et relativt lille antal jeg kan ikke

tallet præcist men det kan vi jo

relativt få sager

tilbage i tiden er givet adgang til fra

dyrke det yderligere og få kigget på via retsudvalget

hvordan man eventuelt kunne gøre mere på det område så længe

i år at oprette et frihedsråd der skal arbejde for at udvide borgernes frihedsrettigheder frihedsrådet skal overordnet have til opgave og jeg citerer at igangsætte den offentlige debat komme med konkrete forslag til at øge friheden og advare når der sker indskrænkninger af frihedsrettighederne

inden jeg begrunder regeringens holdning nærmere

lige komme generelle ord om regeringens syn på frihedsrettighederne og om frihedsrettighedernes retlige karakter regeringens opfattelse er selvfølgelig at frihedsrettighederne eller menneskerettighederne om man vil

det er simpelt hen fundamentet for en retsstat at vi respekterer frihedsrettighederne frihedsrettigheder som ytringsfrihed foreningsfrihed og forsamlingsfrihed sikrer jo eksempelvis rammerne for den frie samtale diskussion og meningsudveksling og det er også de rettigheder der gør det muligt åbent at drøfte spørgsmål både af videnskabelig politisk religiøs samfundsmæssig moralsk og kulturel karakter så rettighederne skaber simpelt hen grundlaget for en fælles dybere indsigt i væsentlige samfundsforhold og for udviklingen af vores samfund frihedsrettighederne vedrører jo den personlige frihed og boligens ukrænkelighed værner om privatlivets fred mens

eksempel ytringsfriheden og religionsfriheden sikrer rammerne for at den enkelte kan udvikle sig personligt intellektuelt og åndeligt frihedsrettighederne har altså stor betydning for det enkelte menneskes livsudfoldelse

centrale rolle som frihedsrettighederne spiller i et demokrati viser sig også ved at frihedsrettighederne er beskyttet både i den danske grundlov og i flere internationale konventioner

de skal også holde sig inden for menneskerettighedskonventionerne og derved sætter frihedsrettighederne jo nogle retlige grænser for lovgivningsmagten herudover

er det naturligvis også sådan at frihedsrettighederne skal respekteres ved fortolkning og udfyldning af andre retsregler og rettighedernes retlige status indebærer også at vores forvaltningsmyndigheder kan og

fremme de hensyn der ligger bag de enkelte frihedsrettigheder hvor det er relevant for myndighedernes virksomhed det gælder både når myndighederne udarbejder generelle regler og træffer konkrete afgørelser samlet set er regeringen enig i at frihedsrettighederne er helt afgørende for en retsstat og et demokrati men spørgsmålet er imidlertid om oprettelsen af et frihedsråd sådan som forslagsstillerne lægger op til

vil være en hensigtsmæssig måde at fremme frihedsrettighederne på det mener regeringen ikke er tilfældet som jeg allerede har nævnt

er der efter regeringens opfattelse ikke noget behov for et frihedsråd og det skyldes som jeg kommer ind på lige om lidt at de opgaver som der med beslutningsforslaget lægges op til at frihedsrådet skal varetage allerede i tilstrækkeligt omfang bliver varetaget af andre myndigheder og

vil jeg da for det første nævne institut for menneskerettigheder som jo hører under dansk center for internationale studier og menneskerettigheder centeret er en selvejende institution der er oprettet ved lov og som årligt modtager et statstilskud og ifølge lovgrundlaget

skal institut for menneskerettigheder i sin virksomhed netop tage udgangspunkt i de menneskerettigheder der til enhver tid er anerkendt af det internationale samfund og de frihedsrettigheder der er indeholdt i grundloven instituttets

man skal varetage en selvstændig og uafhængig dansk forskningsindsats på menneskerettighedsområdet

forpligtelser på menneskerettighedsområdet at afholde og fremme undervisning på alle niveauer inden for menneskerettighedsområdet herunder et folkeligt oplysningsarbejde at støtte og udbygge nordisk og andet internationalt samarbejde på menneskerettighedsområdet og at bidrage til gennemførelse

som det fremgår svarer de opgaver som

lægger op til at frihedsrådet skal have med hensyn til at fremme frihedsrettighederne i meget vidt omfang netop til de opgaver som institut for menneskerettigheder allerede varetager

det anføres at presset blandt andet kommer fra den teknologiske udvikling der fører til stadig flere elektroniske spor

og overvågning i hverdagen for eksempel i forbindelse med mobiltelefoner dankort rejsekort internetregistreringer og logning i den forbindelse kan der jo være grund til at nævne datatilsynet som er en statslig myndighed der udøver sine funktioner i fuld uafhængighed datatilsynet fører tilsyn med

er omfattet af persondataloven og derudover

yder datatilsynet vejledning og rådgivning til offentlige myndigheder og private vedrørende behandling af personoplysninger datatilsynet har også til opgave at afgive udtalelser om bekendtgørelser cirkulærer eller lignende generelle retsforskrifter der har betydning for beskyttelsen af privatlivet i forbindelse med behandling af oplysninger derudover afgiver datatilsynet høringssvar om lovforslag i det omfang frihedsrådets opgaver skal gå ud på at sikre beskyttelsen af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger svarer disse opgaver altså i høj grad netop til de opgaver som datatilsynet allerede varetager

jeg pege på at der allerede i dag tages hensyn til frihedsrettighederne ved forberedelsen af lovforslag herunder i forbindelse med

inde på før skal lovene holde sig inden for rammerne af først og

frihedsrettighederne fastsætter således retlige rammer for lovgivningsmagten og dermed for udformningen af lovforslag som følge

indgår frihedsrettighederne allerede ved ressortministeriernes og de lovforberedende udvalgs

på en lovteknisk gennemgang hvor der bliver foretaget en vurdering af lovudkastets tekniske udformning men også af

forhold til blandt andet grundloven dennes grundsætninger og generelle internationale menneskerettighedskonventioner dertil kommer jo at regeringens lovforslag normalt bliver sendt i høring

vil blive berørt af lovforslaget før lovforslaget fremsættes for folketinget og de organisationer og andre der ifølge bemærkningerne til beslutningsforslaget

bliver allerede i dag i vidt omfang hørt

lovforslag der vedrører spørgsmål om frihed og frihedsrettighederne så samlet set er det regeringens opfattelse at der ikke er noget behov for at etablere et frihedsråd af den karakter som forslagsstillerne lægger op til og det skyldes navnlig at frihedsrådets opgaver allerede bliver varetaget i tilstrækkeligt omfang af andre myndigheder og organisationer og derfor kan regeringen ikke støtte

ene spørgsmål det andet spørgsmål er er ministeren slet ikke bekymret over

er så lidt offentlig debat om frihedsrettighederne og at der er så mange mennesker der ikke synes et problem at der sker større og større indgreb i vores

personlige frihed og privatlivets fred blandt andet via den øgede elektroniske udvikling

flere elektroniske spor mener ministeren ikke der er behov for at der bliver igangsat offentlige debatter om det og at der er nogle der prøver at gøre noget

anskueliggjort meget klart er flere forskellige instanser der netop tager sig af de ting som man gerne vil have at frihedsrådet skal tage sig af der

grund til at nedsætte sådan et råd når der er nogle der varetager de opgaver i forvejen

af mange forskellige grunde jeg jeg kan både pege på den teknologiske udvikling som fru line barfod også gør og jeg kunne

som jo indskrænker vores personlige frihed hvis vi vil beskytte os ordentligt

mange forskellige dimensioner

men jeg synes så sandelig da også at det er noget man er opmærksom på i den offentlige debat

er temaer som

vi ofte debatterer i offentlige

også det kriminalpræventive råd der arbejder for den kriminalpræventive indsats og på at en offentlig debat om det på trods af at

andre myndigheder der arbejder med at forebygge kriminalitet

forskel på at have et råd der arbejder på en særlig måde og så at have offentlige instanser der også fungerer som forskningsinstitutioner som klageorganer og så videre så forstår jeg simpelt

der ikke er noget problem med den offentlige debat når vi ser den debat

for eksempel er om hvor mange spor folk efterlader sig

logning af vores elektroniske oplysninger der stort set ingen debat er om alle de elektroniske spor man efterlader sig i dag de fleste

jeg er skyldig mener ministeren ikke at det er et problem at man ikke i dag i særlig stort omfang tager den personlige frihed særlig alvorligt og diskuterer hvor vigtig den personlige frihed egentlig er

jeg synes tit at de temaer som fru line barfod nævner bliver berørt og problematiseret offentligt altså i offentlige fora noget andet er så at der er mange borgere som siger

noget problem med den overvågning der finder sted men det er jo ikke udtryk for mangel på debat det er udtryk for

netop en af frihedsrettighederne at man

som vi har gennemført godt nok vist imod

er et udtryk for at vi ønsker at værne vores land mod dem der vil true vores frihed og true vores ytringsfrihed

udtryk for at vi vil styrke den personlige frihed forsvare den personlige frihed

bekæmpe terrorisme og forebygge terrorisme

er noget helt centralt

og alle er vist også helt klar over at de borgerlige frihedsrettigheder sådan som de er udtrykt i grundloven

ytringsfrihed forsamlingsfrihed foreningsfrihed pressefrihed

er noget ganske ganske afgørende og væsentligt for mit parti venstre

selv om der da er eksempler på at den personlige frihed er trængt presset blandt andet på grund af terrorisme men selvfølgelig også på grund af en øget teknologisering

det forslag vi her har til behandling fra enhedslisten jo i og for sig i hvert fald set fra mit synspunkt

meget sigende men vel egentlig også en smule tankevækkende i forbindelse med enhedslistens opfattelse af danskernes generelle demokratiopfattelse

for en forarmelse hvis det i vores land i forhold til varetagelse af de borgerlige frihedsrettigheder skulle være nødvendigt højtideligt ved kongelig anordning at nedsætte sådan et særligt frihedsråd for at sikre borgernes frihedsrettigheder så ville det søreme være alvorligt så ville vi være i en svær situation det er vi heldigvis ikke og derfor skal vi ikke have et frihedsråd til at sidde og have patent på hvordan frihedsrettighederne bliver varetaget

dette frihedsråd ytrer sig eller forholder sig til

så er der ikke noget problem

demokratiopfattelse og den folkestyretradition vi har her i landet næh det er søreme noget som vi alle sammen hver enkelt skal tage på os og sørge for

har haft siden atten ni og fyrre

som vores samfund er bygget op omkring

hele vores kultur og værdisæt udspringer

bliver iagttaget med største seriøsitet og omhu vi har så en række andre institutionelle organisationer som også tager hensyn til sikringen af frihedsrettighederne og overholdelsen af konventioner og så videre det gør ministeriet i det lovforberedende arbejde vi har datatilsynet og vi har institut for menneskerettigheder og så videre men der er da mange andre og det er godt det er rigtig godt

ville det være sølle mange mange andre i foreningsdanmark organisationer politiske partier græsrodsbevægelser

rig rig mangfoldighed har da hver eneste dag fokus på at benytte og udnytte og passe på frihedsrettighederne

netop det at man sørger for at frihedsrettighederne i alle deres afskygninger og nuancer bliver brugt aktivt hver dag ikke bare af nogle forkromede institutioner eller organisationer men af os alle sammen høj som lav ung som gammel uanset hvad vi beskæftiger os med er den allerallerbedste måde at sikre frihedsrettighederne på så fri os vel fra enhedslistens frihedsråd

slå værn om grundlovens frihedsrettigheder

ikke kan have værdier i det her samfund medmindre

fælles om men lad nu det ligge

enhedslisten har lavet et beslutningsforslag hvori de peger på en problemstilling der helt sikkert er brug for at vi taler mere om

synes at det vil være interessant at arbejde videre med

tanker der ligger i det

at der allerede er nogle af de opgaver der er formuleret i beslutningsforslaget som bliver varetaget

nye overvågninger og hver eneste gang vi taler om nye beføjelser hvor vi eksempelvis har behov for datatilsynet

den samme debat om at de ikke har økonomi til

regi af retsudvalget

med til at se på hvad man kan gøre for at den positive debat om hvordan vi alle sammen ruster os bedre til at tage de her frihedsrettigheder

men jeg bidrager gerne til at gå ind i en konstruktiv dialog om at finde

også skabe debat

mange af de frihedsrettigheder som vi anser for at være fundamentale sådan for så vidt

den personlige frihed i forhold forhold til den elektroniske udvikling

tredive år efterhånden ikke hvor man jo

havde man spurgt mig for tyve år siden der tror jeg

hvis jeg går igennem en parkeringskælder og klør mig lidt bag i

have lov til det uden at det bliver optaget

gennem en parkeringskælder og blev overfaldet ville

været interesseret i at der havde været videoovervågning

ja for jeg vil gerne have at vedkommende der har gjort det

hvad vi skal med frihedsrådet jeg synes egentlig

institut for menneskerettigheder der varetager en del af det vi har vores grundlov vi har et datatilsyn som tjekker at man ikke misbruger alle de her elektroniske registreringer som der jo er i vores samfund

det også helt klart vores holdning i dansk folkeparti at når

man laver de her

det er jeg for så vidt enig med enhedslisten i at det på en

en udvikling rundtomkring som jo også har været der i rigtig rigtig mange år

et frihedsråd og

er ingen tvivl om at vi trænger til en debat

måske heller ikke særlig interessant område jeg tror

det er noget man ikke tænker meget over

og lømmelpakken som vi jo

så et ret uhensigtsmæssigt

vi har også lige diskuteret et dna register

her i dag som man

et interessant bidrag til diskussionen

så forstå på ministeren at der er dele af de tanker som ligger i det her forslag som allerede bliver varetaget af institut for menneskerettigheder og datatilsynet jeg synes at en måde at gå videre med det her på kunne være at afklare hvad det er der ligger ud over det eller er ekstra eller om der kunne være behov for at samle kompetencerne i sådan et frihedsråd

vi skal gå videre med at diskutere

konstruktionen af det her råd

de ligger os alle meget på sinde så meget

skrive en række af dem ind i vores grundlov netop fordi de betyder meget for et samfund som det danske så selvfølgelig skal vi se på dem

nogle instanser i samfundet der allerede i forvejen ser til de her ting blandt andet datatilsynet og institut for menneskerettigheder

til at tænke på vores frie og uafhængige presse

meget transparent og gennemskueligt samfund hvor man kan følge med i hvad der sker

forslag og nogle tiltag og nogle ideer hvor man kan diskutere

nogle af de rettigheder vi har som borgere

de frihedsrettigheder vi har og som jeg husker debatterne her i folketingssalen

hvor vi virkelig diskuterer og vender hver en sten vender hvert et argument og

vi er henne når jeg tænker på

de forskellige antiterrorlovgivninger vi har lavet

stadig væk diskuterer vi om de ting vi har givet myndighederne mulighed for forskellige former for overvågning for

noget der stadig væk er behov for det er der desværre men men vi har jo hele tiden diskussionen

det rigtig godt i danmark og det har den ikke mindst fordi vi lever i

hvor det i sidste ende er borgerne befolkningen der har afgørende indflydelse på hvordan det her lands fremtid skal se ud og det bliver de hjulpet godt på vej

er i vores samfund men sandelig også af at vi har en fri og uafhængig presse som nok skal sørge for at være til stede hvis det er sådan at der er nogle rettigheder der bliver trådt under fode

forsøger på at gøre det så vi er meget tilfredse med det system

og vi føler ikke et behov for at der skal være et egentligt frihedsråd for opgaven bliver

til at tænke på noget helt andet jeg kom nemlig til at tænke på anden verdenskrig så fik jeg ikke lejlighed

gøre mere ved det men det har justitsministeriet heldigvis fået

bekræftet at frihedsrådet hvis officielle

anden verdenskrig og det og det var sådan set det jeg kom til at tænke på

af repræsentanter fra dkp frit danmark dansk samling og ringen og det havde til formål at organisere modstanden mod tyskerne på alle områder og med alle midler så alene

kan man kalde det historiske ord gør at jeg synes

er lidt dårligt valgt det gav i hvert fald mig anledning til nogle helt andre tanker end det som forslaget faktisk indebærer

jeg har fået her fra justitsministeriet genindførelse af demokratiet ligesom det på grundlag af lovgivning med tilbagevirkende kraft skulle foretage andre ting

så begejstrede for

vi kan ikke gå ind for det samlede

men det som jeg synes er interessant ved

forslag vi havde til diskussion lige før nemlig dna overvågningen

det er jo meget fint at sige at vi skal have en dna overvågning af hensyn til de forbrydelser vi kan få opklaret

fremgik af dna forslaget nu har jeg ikke fået tjekket citaterne men jeg tror

er jo at mennesker der burde vide bedre pludselig går ind for at vi får en dna overvågning her tænker jeg på

som skulle have udtalt sig ikke bare om at det ville lette politiets arbejde men

utroligt at et menneske med den baggrund som han har faktisk officielt kan sige at han kan leve med at gå ind for den form for registrering

der visse ting der ville blive lettere det der er problemet er at der er mange ting der bliver fuldstændig

og det koster så meget som det gør uanset

vil tro på at det ikke kan bruges til alle mulige andre ting det er

det er der da også mange der diskuterer og som enhedslisten

er vi ganske overvågede og det vil sige at selvfølgelig har vi nogle problemer det det andet som jeg også synes har været uhyggeligt

forudsætningerne nemlig at den danske befolkning uden videre synes at det er fint uden nogen form for eftertanke om hvad det betyder

ordfører på dankortforslaget og var til det yderste betænkelig ved dankortforslaget til trods for at enhver kunne se at det var et godt forslag ved at det er blevet så restriktivt som det er og ved at vi

så restriktivt med hensyn til at udlevere oplysninger og ved at vi har kunnet skabe den sikkerhed omkring det også hvis det er sådan at det bliver misbrugt af andre

er der er en vis sikkerhed for den der ejer

så kombinationen af personnumrene og dankortet er

vil noget men jeg synes

være opmærksomme på den her registrering som de fleste bare gladelig lader sig involvere i

at diskutere altså

vi har i samfundet i dag rent faktisk betyder

indskrænkninger i borgernes frihed

radikale som mener at den problemstilling vi peger på med forslaget er relevant

indstillet på at det er noget vi skal arbejde videre med i retsudvalget for at få afklaret nærmere hvad vi kan gøre jeg skal lige sige til fru lone dybkjær at jeg er ked af hvis ordet frihedsråd giver forkerte associationer for det er ikke meningen jeg tror

et par af de borgerlige ordførere

hvis en meget stor del af befolkningen har den holdning at det ikke er noget problem at frihedsrettighederne indskrænkes voldsomt

har vi da et problem med at forsvare frihedsrettighederne hvis vi mener at frihedsrettighederne er så fundamentale og så afgørende som ministeren og ordførerne giver udtryk for

er det da vigtigt at befolkningen bakker op om frihedsrettighederne

det da vigtigt at befolkningen ønsker at forsvare de frihedsrettigheder jeg mener faktisk er et meget stort demokratisk problem hvis ikke man mener

den frihedsrettighed der handler om at man har ret til et privatliv den frihedsrettighed handler om at man har ret til at færdes og i dag er det jo så både fysisk og

i cyberspace uden at alt hvad man foretager sig bliver overvåget og registreret

af privatlivets fred som er en meget afgørende frihedsrettighed

et overvågningssamfund

overvågningssamfundet i det tidligere ddr jeg tror det er vigtigt at man får får set

nogle film jeg tror det er vigtigt at man får

lærer frihedsrettighederne at kende men ikke som en kanon

skal lære udenad som om det var salmevers og

forstår hvorfor de er vigtige og ønsker at forsvare

man forstår hvorfor det er vigtigt at forsvare frihedsrettighederne så forsvarer

ikke når de kommer under pres og så risikerer vi at de forsvinder

derfor mener jeg det er afgørende at vi påtager os den opgave at sikre at også de kommende generationer forstår ikke bare kan dem udenad men virkelig forstår hvorfor frihedsrettighederne er så vigtige

har vi jo igennem de sidste mange år haft store diskussioner om overvågning

en af de høringer vi havde det var så ikke om terrorpakken

er en af de mest fundamentale frihedsrettigheder og er afgørende for at vi kan have et retssamfund og dermed et demokrati når man ser på hvor lidt privatliv vi har tilbage i danmark i dag

noget tilbage af den frihedsrettighed

som mange af ordførerne var inde på er så meget elektronisk overvågning i dag her tænker jeg

få adgang til stort set alle oplysninger om vedkommende man kan få alt at vide om

hvilke sygdomme de har man kan få oplysning om hvilke bøger

alt det er jo hæftet op på ens cpr nummer man har stort set intet privatliv tilbage hvis man lever et almindeligt liv som dansk borger i dag det mener jeg vi bliver nødt til at forholde os til

så får igangsat en debat om hvad vi gør ved det

at få gang i den diskussion

fra institut for menneskerettigheder datatilsynet og andre

skal give dem nogle flere opgaver hvis vi ønsker at få løftet de her ting som vi har peget på i forslaget så jeg håber meget

en ordentlig debat i retsudvalget og at vi kommer i gang med

at der er så lidt privatliv tilbage

vi får en god debat om i retsudvalget

som ordføreren siger behøver at være videoovervågning det behøver det jo ikke det

være vores brug af computere vores brug af bank og dankort og så videre

er jo derfor det er så vigtigt

holder op med at bruge cpr nummeret som nøgle til det hele man kunne sagtens have forskellige nøgler til de forskellige registre som det kun var bestemte myndigheder der i meget bestemte tilfælde kunne få adgang til der er ingen grund til at alle oplysninger om en borger skal ligge på cpr nummeret man kunne sagtens sørge for at der var langt større sikkerhed end der er i dag

dankortet som fru lone dybkjær fortalte om

hvor meget sikkerhed vi ønsker der skal være og hvor mange oplysninger man

hvilken type rødvin hvor dyr

af bleer eller alt muligt andet med henblik på at man så kan sende folk bestemte tilbud ønsker vi at man skal kunne lave den slags registrering af borgerne hvor meget ønsker vi at man skal sælge de oplysninger da man ændrede på på persondataloven og cpr loven i sin tid gik man også ind og så på hvor meget offentlige myndigheder må sælge af personlige oplysninger om borgerne

ting mener jeg er vigtige at diskutere

jeg mener det er to måneder og så bliver de

de oplysninger man har i en periode lige så vel som forretningerne bruger det fordi man så målretter sine tilbud for

at målrette sine ting

ikke kommer forbrugerne eller borgerne til skade

sendt til og modtaget fra bliver gemt i en år det har folketinget vedtaget ligesom alle oplysninger om hvilke hjemmesider man har været inde på bliver gemt i en år det har folketinget også vedtaget der bliver gemt milliarder af oplysninger om hvad vi foretager os elektronisk som ikke skal bruges til noget som helst andet end hvis politiet en dag skulle få en mistanke om et eller andet

man kan kortlægge alt hvad en person foretager sig på nettet

det er da et problem hvis man gerne vil have et privatliv man kan

til at købe kontant hver gang og aldrig bruge kort men

jo at frihed

man kan måle ligesom ytringsfrihed er noget man kan måle eller forsamlingsfrihed er noget man kan måle og veje hvor meget skader det mig hvis jeg får indskrænkninger i mine friheder men på et eller

derfor er det afgørende at vi sikrer friheden

b ni og halvfems er et beslutningsforslag

af enhedslisten og det vedrører

forslag om ændring af

det er et forslag som retter sig til folketingets

at præsidiet

tager initiativ til nogle ændringer blandt andet at ombudsmanden skal udpeges for en fire årig periode og kun kan genudpeges én gang

ikke deltager i kommissioner eller udvalg som vedrører et emne som ombudsmanden

redegøre for hvorfor man ikke har fulgt henstillingerne

ophæves jeg skal sige at venstre ikke kan støtte beslutningsforslaget fra enhedslisten

for tiden har et regelsæt omkring ombudsmandsudnævnelsen som er fornuftigt det står vi bag men alting ændrer sig og tingene udvikler sig

skjul på at vi i forbindelse med forelæggelsen af de her sager i venstres folketingsgruppe og således også af b ni og halvfems havde en drøftelse i

præsidiet på et tidspunkt

overvejer om der måske med inspiration

se på nogle af problematikkerne

vi er jo i mange sammenhænge

ikke skal være for involveret i ting som er tæt på én privat eller

det fra tid til anden er godt at det er nye og friske øjne der ser på tingene og selv om det

at det er folketinget der efter hvert nyvalg til tinget

går der måske let lidt automatik i den proces for et nyvalgt folketing der kunne det måske være hensigtsmæssigt at overveje

hvor lang tid en genudpegning kunne finde sted

om deltagelse i et kommissionsarbejde

og og

ombudsmand har jo her siddet som formand for

der har været et underudvalg som har arbejdet særskilt med nogle problemstillinger

om hvad der er er ministerbetjening og hvilke dokumenter der er fremstillet til ministerbetjening

om man her er meget tæt på hvad en ombudsmand siden hen skal forholde sig til i sin funktion

det synes jeg nok kunne være en diskussion værd for

ombudsmanden kun kan indgå i sådanne hverv

sige om der gør i det pågældende tilfælde men i et så langvarigt kommissionsarbejde

en væsentlig lov i vores folkestyre er det i hvert fald noget man skal være meget bevidst om vi afviser beslutningsforslaget men med

en en lille anmodning til præsidiet om ved lejlighed

nogle ting i problemstillingen som

folketinget bare sådan lidt per automatik genudpeger den siddende ombudsmand jeg synes at vi har haft nogle drøftelser når vi har gjort det og jeg synes at vi har gjort det med åbne øjne fordi vi har

og har en ombudsmand som vi har været stolte

og tilfredse med så der er ingen kritik af ombudsmanden fra socialdemokraternes i forhold til den her sag

enhedslisten foreslår bla

at man kun skal kunne genudpeges for to gange fire årige perioder

også enhedslistens eget princip når man som folkevalgt stiller op at der skal være en eller

udløbsdato for hvornår det er på tide at man skal tilbage til virkeligheden og der så skal andre og nye kræfter til så det her cirkulationssystem kender vi jo godt fra enhedslisten men det er ikke noget vi andre partier i folketinget bruger og det er egentlig heller ikke noget jeg synes at vi nødvendigvis skal anvende det kan være godt at folk kommer ud og ser nogle andre ting

kan også være nogle der sidder med en erfaring som det vil være rigtig ærgerligt og trist at skulle vippe af sted fordi man nu når en cyklusordning hvor man

nogle principper over for hinanden er det vigtigere at man er ny end at man har erfaring

går videre til noget andet og andre gange er der også nogle

det kunne være rigtig rart blev på holdet så socialdemokraterne vil ikke støtte at der skal være en tidsbegrænsning

hvor mange gange en ombudsmand kan genudpeges det gør vi heller ikke normalt med andre ting

beskyttelse af titlen som ombudsmand

taget nogle forskellige bilag med som vi har fået af retsudvalget hvor vi blandt andet er blevet tilskrevet af ombudsmanden som meddeler os at novo nordisk og lundbeck har ansat en ombudsmand som er en firmaombudsmand der er også et bilag fra post danmark hvor man har en kundeombudsmand

der er nogle der anvender titlen ombudsmand og jeg synes at det vil være fornuftigt sådan som enhedslisten foreslår det så lang tid der er tale om folk

at vi er lidt mere liberale og åbner lidt mere op for at titlen kan anvendes

i retsudvalgsregi om hvad for nogle af tingene vi kan mødes om men når det kommer til

den myndighed der ikke følger ombudsmandens indstilling skal redegøre for

vi synes faktisk det ville være fint med en begrænsning af perioden hvorimod

når ombudsmanden udtaler sig og så kan det godt være

virksomheder har ansat noget de kalder en ombudsmand men i det offentlige mener jeg faktisk det er vigtigt at man ligesom ved at når ombudsmanden taler så taler han på alles vegne

det ikke er efter enhver valgperiode kan man sige er vi positive over for det her med at deltage i kommissioner og udvalg er vi for så vidt også positive over for

hvorfor en ligestilling ikke følges kan der også være noget sund fornuft i

i hvert fald meget gerne indgår i en diskussion om hvordan reglerne skal være i fremtiden og vil da også opfordre præsidiet til at

synes jeg vi skal værne om ofte

er det jo borgernes sidste bolværk

få ombudsmanden til at se

debatten om offentlighedsloven har været lidt kedelig i forhold til ombudsmanden

noget hold i den jeg tror sådan set ikke at der er noget at udsætte på ombudsmandens arbejde i den forbindelse

sidde i kommissioner og udvalg og så videre alle andre steder prøver vi at tilstræbe at den som er med til at udforme lovgivningen ikke også er den der skal sidde og forvalte den eller træffe afgørelser om den så

det flugter meget godt med princippet om magtens tredeling at vi prøver at holde de ting adskilt så den del af forslaget synes jeg at jeg ubetinget kan støtte i forhold til om

om beskyttelsen af titlen som ombudsmand skal ophæves

forstå hvad konsekvenserne og rækkevidden af det forslag er

vi skal prøve under udvalgsarbejdet at dykke ned i

meget åben over for på den ene side

deler jeg faktisk dansk folkepartis indstilling om at beskyttelsen

titlen som ombudsmand er vigtig fordi vi skal kunne være sikre på at der er tale om den rigtige ombudsmand og at

jeg også godt forstå enhedslistens ræsonnement om at det ikke ser ud til at have givet problemer i andre lande så lad os dykke ned i de erfaringer der er fra andre lande

synes at det er folketingets præsidium der uden videre skal fremsætte et lovforslag af

jo kun fem partier de store partier det vil sige at enhedslisten ikke er repræsenteret og det radikale venstre ikke er repræsenteret bare for at nævne to partier

dem der skal diskutere det her forslag er

at fremsætte et lovforslag grundlæggende

at vi skal bruge udvalgsarbejdet

gøres på en fornuftig måde vores udgangspunkt er i hvert fald at alle partier skal indgå i den

drøftelse og det skal være på basis af et eller andet grundigt forarbejde

tilrettelægges er blandt andet det som vi ikke har haft nogen som helst mulighed for at få

jeg synes det er meget vigtigt at inddrage de erfaringer og det gør også at det skal være et grundigt arbejde som man har i udlandet vi var jo

sammen med sverige frontløbere for at få

nu er der mange lande der har fået den og det vil sige at der er

havner i den situation at bare fordi vi har været nogle af de første

det overhovedet ikke ændres vi har lidt den samme diskussion

er vi også de sidste til at ændre på noget som helst

i den sammenhæng så

man skal se på ting med friske øjne selv om man har været de første men man skal selvfølgelig passe på at man ikke forlader nogle grundlæggende

det skal være præsidiet jeg synes man skal inddrage udlandet i langt højere grad det vil sige at skal vi ændre på ombudsmandsinstitutionen skal

altså være på basis af noget meget grundigt arbejde

at det der med at man kun kan vælges to gange giver nogle uafhængighedsmuligheder men det giver også nogle tab

for for eksempel når det drejer sig om det andet punkt

skal få en præcis kortlægning af hvad

være andre muligheder for at ombudsmandens erfaringer indgår i arbejdet end blot det

at ombudsmanden deltager men lad os prøve at se

ombudsmanden deltager i i dag og vi skal selvfølgelig også i den sammenhæng høre ombudsmanden selv men det kan jeg vende tilbage til til sidst så er der det med myndighederne og

bestemt at man skal følge ombudsmandens henstillinger og jeg synes også at der her kan være grund til at kigge på

det egentlig går men det kræver

gennemgang af ombudsmandens beretning

på den led ligger der jo et fantastisk materiale så hvis nogen vil sidde og arbejde grundigt med det

har de rig mulighed for det omkring det fjerde punkt med beskyttelsen af titlen som ombudsmand har det radikale venstre jo altså været meget fast i kødet gennem alle årene

er sådan set vores principielle opfattelse stadig væk men vi

den opfattelse og derfor må vi selvfølgelig indgå med de andre partier

i nogle drøftelser herom

blandt partierne og jeg synes at det ville være ønskeligt hvis vi kunne finde en måde at gøre det på

i enhedslistens forslag men det kan vi jo så drøfte

fremsætter lovforslag på det her område i modsætning til

regeringen der fremsætter lovforslag men selvfølgelig forestiller vi os at det skal diskuteres ligesom andre beslutningsforslag

skal det selvfølgelig diskuteres i retsudvalget som mange ordførere også har lagt op til det er derfor vi kommer med et beslutningsforslag og ikke et lovforslag

ind for at der er en ordentlig kvalitet i lovarbejdet

fordi vi selvfølgelig er enige i at der skal laves et grundigt forarbejde

egentlig ikke så lang tid siden vi ændrede ombudsmandsloven sidst men da var det

i forhold til hvordan ordningen fungerer i dag og selvfølgelig er det en god idé at se på hvad erfaringerne fra udlandet

har været problemer med kommissioner og så videre så vidt jeg ved er det meget få gange man har bedt ombudsmanden om at indtræde i kommissioner og det ikke noget ombudsmanden overhovedet selv har

offentlighedskommissionen mener jeg giver anledning til at vi drøfter det i folketinget jeg vil gerne understrege som jeg også har gjort i bemærkningerne

til beslutningsforslaget at det her forslag absolut ikke er udtryk for nogen kritik af ombudsmanden

ikke ombudsmanden selv der har valgt at han skulle sidde i offentlighedskommissionen men det er udtryk for at det er så vigtig en institution i vores samfund at der ikke må kunne sættes spørgsmålstegn ved ombudsmanden og derfor som fru karina

forvalte loven bagefter til at sidde og være

formand for den kommission der skal finde ud af hvordan loven skal skal se ud da er det altså en god idé at få få diskuteret om ikke man skulle undlade

kræve af ombudsmanden at han skal indgå i sådanne kommissioner spørgsmålet om titlen er jo noget vi har diskuteret mange gange vi får mange henvendelser

at man skulle forbeholde titlen til kun at være folketingets ombudsmand men men vi må bare erkende at sådan ser verden ikke ud i dag og det er mit indtryk fra de lande hvor man bruger ombudsmandstitlen meget mere end vi gør i danmark at det ikke giver anledning til problemer med at finde ud af hvilken ombudsmand der er hvilken det kan folk

godt finde ud af og det tror jeg også vi ville kunne finde ud af i danmark men men lad os se nærmere på det

der spørgsmålet om hvorvidt man skal sige at der er en begrænset periode man kan udpeges for det har man jo også i internationale organisationer

fuldstændig selv har opfundet det har man jo i internationale organisationer som for eksempel fn

at vi skal se på ordningen fremover

kan sikre at der er størst mulig respekt for den institution så er det altså vi synes vi skal se på om man skal sikre

være afhængig af at blive genudpeget derfor synes vi det er væsentligt at diskutere om vi skal indføre den samme ordning som man har i en række internationale organisationer så jeg håber vi under udvalgsarbejdet kan få en rigtig god drøftelse af de her spørgsmål og jeg

afviser beslutningsforslaget

maj to tusind og elleve klokken tretten